beslutningsforslag nummer b otte og halvfjerds frank aaen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

hvad kan regeringen oplyse om samarbejdet mellem danmark og grønland og implementeringen af selvstyret med særligt henblik på den fælles arktiske strategi

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer seks og tyve af peter christensen kristian thulesen dahl carina christensen simon emil ammitzbøll og per ørum jørgensen

afstemningen slutter

forslag til vedtagelse er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v syv og tyve af orla hav steen gade morten østergaard per clausen og christian h hansen bortfaldet

foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni og tyve af louise schack elholm rené christensen vivi kier og simon emil ammitzbøll

ni og tyve er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og tyve af per ørum jørgensen og forslag til vedtagelse nummer v tredive af julie skovsby anne marie geisler andersen per clausen og christian h hansen bortfaldet

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og tredive af vivi kier birgitte josefsen liselott blixt per ørum jørgensen og pia christmas møller og der kan stemmes

afstemningen slutter

to og tredive er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og tredive af per clausen sophie hæstorp andersen anne baastrup og

er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

afstemningen slutter for stemte syv og firs

afstemningen slutter for

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

som vedtaget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet

jeg foreslår at lovforslaget går direkte

hvis ingen gør indsigelse

afstemningen slutter

om ændringsforslag nummer tre af

tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og fem tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte

behandler nu implementerer et nyt eu direktiv på investeringsforeningsområdet det drejer sig om det såkaldte ucits direktiv og ucits betegner investeringsinstitutter jeg skal indrømme at det er et temmelig teknisk forslag

er det jo ofte når vi har med lovgivning på det finansielle område at gøre

at sikre at konkurrencen på markedet for investeringsforeninger styrkes det sker ved at skabe mulighed for at investeringsforeninger lettere kan udbyde deres produkter i andre eu lande

styrke konkurrencen i danmark til gavn for forbrugerne og investorerne

bedre konkurrence er jo noget vi i venstre finder helt centralt så vi ser naturligvis meget positivt på at vi også på dette område som

mange andre områder kan fremme konkurrencen til gavn for

om informationer som investorer skal have til rådighed justeres med forslaget kravet om at der skal udarbejdes et fuldt prospekt fastholdes mens det forenklede prospekt afskaffes mod at der til gengæld indføres et nyt dokument

kort og præcist dokument med centrale nøgleoplysninger som investorerne så kan træffe deres investeringsbeslutninger på baggrund af ensartede regler på dette område gør det lettere som investor at sammenligne forskellige investeringsforeningers muligheder karakteristika og profiler

lettere at foretage sine valg på et oplyst

at foretage grænseoverskridende fusioner mellem investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter som er omfattet af ucits

der læggers også op til at der fremover kan etableres en såkaldt master feeder

give mulighed for at man kan drive de her investeringsforeninger

en større grad af stordriftsfordele igen jo til gavn for investorerne fordi det betyder lavere omkostninger til at administrere ordningerne og hvis der er færre administrationsomkostninger ja så er der bedre afkast endelige præciseres og justeres en række tilsynsbestemmelser ligesom der indføres et eu pas for investeringsforvaltningsselskaber

er det alt i alt et ganske fornuftigt forslag om end noget teknisk det sikrer mere ensartede regler bedre sammenligningsgrundlag for investorerne og bedre mulighed for konkurrence på tværs af landegrænserne inden for eu det er jo grundlæggende principper som vi i venstre sætter meget stor pris på

vende tilbage til i ordførertalen

den lærdom vi som socialdemokrater sidder tilbage med efter udbruddet af den finansielle krise er

i højsædet det indebærer bla at

offentligheden har indblik i regnskaber

information om eksempelvis honorarer indtjeningsandele skattebetaling informationspligt om risikovurdering til indskyderne og tilsyn osv og

et forstærket samarbejde på tværs af grænser

er mulighed for at gribe ind hvis noget er ved at gå galt

omfattes af samme indberetningspligt og tilsyn som banker

vi skal respektere at virksomheder er mere end et finansielt produkt de er levende organismer og skal behandles herefter

det er jo sådan at bag investeringsselskaberne står der stærke økonomiske kræfter herunder pensionskasser

fremtidens velfærd skal sikres gennem lovgivning og etik

at lovforslaget her skaber et lovgrundlag der er med til at

gennemsigtighed også for samfundet og de

er afhængige af at tingene går rigtigt for sig vi noterer os at lovforslaget er med til at sikre information til investorer

hvori der er sikret central investorinformation vi anerkender også behovet for at effektivisere formueforvaltning gennem større enheder og at samarbejdet mellem myndigheder på tværs af

opfyldelsen af disse elementer det står jo i lovforslaget at det er finanstilsynet der skal drage omsorg herfor

tilbageholdende med at sige at vi

er meget interesseret i at få at vide om finanstilsynet nu også får de tilstrækkelige muskler til at løse denne vigtige opgave det gælder ikke blot antallet af medarbejdere som vi har set

af medarbejdere det gælder også sikring af den tilstrækkelige autonomi for finanstilsynet båret af økonomiske og faglige hensyn der ikke blot tilsidesættes af nogle politiske hensyn derudover har vi noteret os en række kritiske høringssvar som vi gerne vil have lejlighed til

og udbore nærmere i det lovforberedende arbejde og oven i

allerede på nuværende tidspunkt vi gerne vil have en teknisk gennemgang

det er vigtigt at vi kender de forskellige årsager og virkninger der er stillet op i lovforslaget så vi vil holde fokus på at vi får nogle tilfredsstillende

og fyldestgørende svar i de prioriteringer som jeg har givet udtryk for er vores

åbenhed og gennemsigtighed og muligheder for en eventuel regulering men vi er villige til at medvirke til lovens gennemførelse såfremt vi får fornøden skal vi sige sikkerhed for at disse

har danmark jo mulighed for på en række områder at gå videre eller medtage en anden relevant regulering det gør lovforslaget desværre ikke man gør måske nærmest tværtimod en dyd ud af alene at gennemføre de nye bestemmelser fra ucits

direktivet uden på nogen måde at gå videre end det direktivet direkte foreskriver

nødvendigt at opdele den politiske stillingtagen i det som danmark er forpligtet til i henhold

direktivet eu forordninger

og så det som danmark kan bestemme selv ved lov det første selve direktivimplementeringen kan være mere eller mindre hensigtsmæssig og klar og mere eller mindre godt håndværk her har blandt andet advokatrådet jo på en række punkter påpeget at direktivet ikke altid er så klart og hensigtsmæssigt implementeret de indvendinger vil sf sætte fokus på under udvalgsarbejdet hvad angår den del som ministeren kunne have valgt at lovgive om men altså ikke har gjort vil vi

nævne det problem at at bankerne og kunderne på en række felter har modstridende interesser i forhold til rådgivning om kundens brug af investeringsforeninger jeg behøver vist kun at nævne roskilde bank og i det hele taget den voldsomme vækst i antallet af klagesager på det her område

kan forstå at vi her har at gøre med et væsentligt problem lovforslaget kunne for

bestemt at en bank altid skal oplyse kunden om det hvis banken eller bankrådgiveren tjener provision ved at henvise en kunde til en bestemt investeringsforening eller lignende og ved samme lejlighed oplyse hvor stor denne fortjeneste den her såkaldte henvisningsprovision er

det kan tit være sådan at banken kan opnå en særlig henvisningsprovision ved at henvise kunden til

viser den risikable investering sig at give tab

kunden der må bære smerten mens banken alene kan glæde sig over at have tjent henvisningsprovisionen

banken en økonomisk interesse i

kundens meldinger om risikoprofil i investeringer og en kreativ tilgang til kunderådgivning som kunden ville blive advaret om hvis han eller hun på

fået oplyst at banken tjener så og så mange penge ved at henvise kunder til denne særlige investeringsforening den type

henvises til finanstilsynet

at se vil det være naturligt at en privat kunde der har penge i en investeringsforening er part i en eventuel sag der henvises til finanstilsynet men sådan er det ikke

lov hvis man altså bekymrede sig lidt mere for de private investorer

undrer det os at private equityfonde ikke er omfattet af loven equityfonde der jager en hurtig profit ved risikable køb af hele eller halve virksomheder

de ikke skal underkastes den her regulering vi ser gerne loven udvidet til også at omfatte de fonde

sf er kritisk over for ministerens udførelse af den her bundne opgave minimumsimplementeringen af

ikke gode men de er bedre end ingenting men sf er kritisk over for ministerens tilsidesættelse af de private investorers interesser og fredningen af equityfondene fra en regulering

herre

læse hendes ordførertale op formålet med dette lovforslag er at gennemføre ucits

direktivet om investeringsforeninger der indføres nu nye regler om information til investorerne der kommer en ny hurtig notifikationsprocedure for investeringsforeninger der vil markedsføre sig i en anden medlemsstat det vil gøre det lettere for dem at tiltrække udenlandsk kapital det bliver nu muligt for investeringsforeninger at indgå i grænseoverskridende fusioner med andre investeringsinstitutter som er omfattet af direktivet hjemmehørende i andre eu medlemsstater det bliver muligt at lave master feeder strukturer hvor en investeringsforening skal investere mindst fem og firs procent af sine aktiver i en anden investeringsforening eller i et eu investeringsinstitut endelig indføres regler der gør det muligt for finanstilsynet at samarbejde tættere med kompetente myndigheder i andre lande

er

være behov for at vi på en lang række områder udvider ensartetheden i den måde vi regulerer vores finansielle sektor på

på tværs af eu landene vi har tidligere behandlet forslag

på baggrund af finanskrisen som har skabt nogle klare

og på den måde kan man også se det her lovforslag som en udmøntning af et direktiv der på investeringsforeningsområdet forsøger at skabe nogle mere ensartede regler og dermed også give mulighed for at man kan agere

det synes vi helt grundlæggende i det radikale venstre er positivt og derfor er vi også konstruktivt indstillet over for lovforslaget

vores finansielle institutioner

den danske branche ikke adskiller sig i al væsentlighed eller i hvert fald ikke stiller den ringere end andre

lang række eksempler

nogle konkurrencemæssige ulemper i forhold til blandt andet finland og luxembourg for nu at nævne to af de lande der

har vi jo alle sammen et ønske om og et behov for at sikre at forbrugerne er beskyttet som også andre ordførere

har jo desværre haft nogle relativt grimme sager med folk der er blevet

nyt dokument med central

men vi noterer også at blandt andet forbrugerrådet rejser diskussionen omkring

opstå interessekonflikter som måske burde

håndteres bedre end

meget åbne over for at finanstilsynet bliver bedre udrustet til

den her internationalisering at man så også giver de danske tilsynsmyndigheder bedre muligheder for at

tilnærme os lidt mere den internationale lovgivning på

nogle steder hvor vi skal øge forbrugerbeskyttelsen uden at komme

direktivet det vil være vores ledetråd

gennemfører jo et nyt eu direktiv på investeringsforeningsområdet flere af ordførerne har også været inde på kompleksiteten i det og derfor

spørgsmål der var fra herre orla hav at vi selvfølgelig stiller os

for en teknisk gennemgang af forslaget

direktiv er jo en fælles betegnelse for investeringsinstitutter lovforslaget indeholder ikke nye regler ud over dem som gennemføres som led i implementeringen af direktivet direktivets bestemmelser implementeres via en nyaffattelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger med videre derudover vil dele af direktivets bestemmelser implementeres i lov om finansiel virksomhed de regler der videreføres fra gældende ret er lempet hvor det skønnes forsvarligt ud fra et investorbeskyttelseshensyn og hensynet til den danske foreningsmodel lempelserne sker ligeledes med fokus på at den danske investeringsforvaltningsbranche skal have konkurrencedygtige vilkår at arbejde under lovforslaget indeholder også en generel revision af lovgivningen vedrørende kollektive

indebærer en række ændringer og præciseringer samt kodificering af praksis og en ny struktur af selve loven lovforslagets væsentligste hovedpunkter

informationer om investeringsprodukterne skal fremover

som skal være ens i hele eu det er til gavn for investorer som kan være ganske almindelige

bedre mulighed for grænseoverskridende markedsføring af investeringsforeninger der introduceres en

tilsynsprocedure der vil højne kvaliteten i den anmeldelsesprocedure der skal gennemføres forud for grænseoverskridende markedsføring

mulighed for grænseoverskridende fusioner mellem investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af ucits direktivet uanset at de ikke har samme retlige form det giver danske investeringsforeninger mulighed for at fusionere med forskellige typer udenlandske investeringsinstitutter som det ikke er muligt at fusionere med i dag fusion af institutter giver mulighed for stordriftsfordele gennem forvaltning af en større samlet kapital stordriften skal gerne kunne komme investorerne til gode så betyder det også

i medlemslandene det er jo nødvendigt på baggrund af de øgede muligheder

aktiviteter og kan sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af regler samlet set vil indførelsen af de nye regler give bedre

for grænseoverskridende aktivitet og dermed bedre mulighed for stordrift begge dele skal i sidste ende komme investorerne til gode i lyset af de mange bemærkninger ser jeg frem til en konstruktiv

forhandlingen er åbnet den første der får ordet er herre lars christian lilleholt

undersøgelsesenheden er uafhængig af andre parter i dag gennemføres undersøgelser af ulykker på havet af søfartsstyrelsens opklaringsenhed der jo som navnet siger er en del af søfartsstyrelsen med forslaget her bliver søfartsstyrelsens opklaringsenhed erstattet

som en uafhængig enhed uden for søfartsstyrelsen

at dette forslag jo ikke giver anledning til valgkampstemning

vi har manglet

tretten år siden i europa parlamentet fornøjelsen at drøfte det her forslag første gang nu har vi et direktiv og lovforslaget nyder

dels får vi som nævnt en selvstændig og uafhængig enhed dels får vi et samarbejde inden for eu

hurtig indsats og opsamling af viden

undersøgelseskommission vi har her at gøre med et erhverv hvor fejl kan få fatale følger for

der arbejder i branchen men fejl og ulykker

skal føre til at forholdene ændres og at de ansvarlige bliver fundet det giver det her

carina christensen ikke er her skal jeg læse følgende op med dette lovforslag gennemføres et nyt eu direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelse af ulykker til søs forslaget sikrer at undersøgelse af ulykker til søs gennemføres hurtigt og korrekt efter en fælleseuropæisk standard

med lovforslaget etableres også den maritime havarikommission som får til opgave at undersøge ulykker til søs

så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes det konservative folkeparti

direktivet her medvirker til en

ikke desto mindre synes vi at det er en god og nødvendig

vi konstaterer også at det bliver en uvildig og uafhængig instans

vi på en god og ordentlig måde kan implementere eu direktivet og samtidig styrke sikkerheden og opklaringsmulighederne i forbindelse med ulykker til søs

jo eu direktivet om undersøgelse af ulykker til søs opklaring af søulykker er jo

på den måde at søulykker jo finder sted

så vi kan lære af det søfartsstyrelsens opklaringsenhed har i mange år arbejdet med at klarlægge årsagerne til ulykker til søs så lignende ulykker kan undgås fremover ulykker har ofte store menneskelige omkostninger eller forårsager skader på skader på miljøet så det er vigtigt at vi hele tiden får et bedre kendskab til årsagerne så de kan bruge denne viden til at mindske de forskellige risici ifølge direktivet er det et krav at undersøgelsesinstansen er uafhængig af andre parter

med lovforslaget bliver søfartsstyrelsens opklaringsenhed erstattet af den maritime havarikommission som etableres som en uvildig og uafhængig instans

lovforslaget vil i det væsentligste

det skaber da også som noget nyt fælles retningslinjer for undersøgelsesarbejdet inden for eu hvilket vil medføre bedre samarbejdsmuligheder på tværs af landegrænser regeringen

også overbevist om at det her lovforslag vil være endnu et skridt i retning af at mindske risikoen for ulykker

så alt hvad vi kan gøre for at forbedre situationen i forhold til ulykker skal vi gøre

forslaget og derfor ser jeg frem til udvalgets velvillige behandling af forslaget og

forhandlingen er åbnet og den første

udvalget for fødevarer landbrug og fiskeris beretning fra den trettende april

og så er der nogle konsekvensændringer i lov om kloning og genmodificering af dyr formålet med

fostre fra dyr det er en betingelse for de forsøg man skal lave fremover at nytteværdien skal vejes op imod formålet og mod dyrets smerte

dokumentere at en viden ikke kan opnås på anden vis og ikke er kendt i forvejen forsøget skal samtidig klassificeres i forhold til den smerte og de

som dyret måtte få i forbindelse med forsøget og dyret skal selvfølgelig

er sådan at hvis man er en juridisk person det vil sige

kunne navngive de personer som skal lave

man skal udpege en eller flere navngivne som har ansvaret for udførelsen af forsøget og personalet skal være uddannet

noteret mig at dyrenes beskyttelse har pointeret at de mener

se på de administrative omkostninger der er

nævn og kommissioner og udvalg som arbejder med området for forsøgsdyr og de har så et konkret forslag som handler om at nedlægge rådet for dyreforsøg

er det altid noget vi er villige til at se på det er jo ikke ensbetydende med at jeg giver mit tilsagn

at være til samfundsmæssig gavn

at mange gange kender man først gavnen efter at forsøget er færdigt altså nogle gange er man så lykkelig

ikke havde opdaget tilfældighedsfund ville vi kalde det inden for kriminalitetsverdenen men men vi er villige til at se på

stillet af enhedslisten og så et eu direktiv

herre karsten nonbo om han ikke er enig med mig i at når nu folketinget har vedtaget en beretning i enighed

set være meget gode argumenter for at man ikke bruger de formuleringer som

ud over det med relevansen som er formuleret anderledes i lovforslaget

er der jo også andre elementer som man har valgt at formulere anderledes således mente folketinget at

at tilsvarende viden ikke kan opnås uden anvendelse af levende dyr

karsten nonbo ikke er enig i at vi bør se på

det er da rigtigt at vi plejer at ligge tæt op ad beretningerne men men lad os se

og hvor det sker med en så begrænset indvirkning på de anvendte forsøgsdyr som overhovedet muligt denne enighed blev fastslået i to tusind og ni med deltagelse af alle partier og alligevel ser jeg dog at vi med dette

lovforslag har visse udfordringer med at efterleve de principper vi ellers er enige om justitsministerens lovforslag er baseret på to eu direktiver der skærper kravene til forsøgsdyr det fremsatte lovforslag skal naturligvis leve op til kravene i disse direktiver og forsøgsdyrsdirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv der dog giver mulighed for at videreføre nationale bestemmelser det synes dog alligevel ikke

være tilstrækkeligt i to tusind og ni blev dette folketing som nævnt enige om at der er behov for at skabe yderligere klarhed i lov om dyreforsøg og i den forbindelse vedtog fødevareudvalget en beretning i fuld enighed der pålægger regeringen at skærpe kravene til dyreforsøg denne beretning er afgivet over beslutningsforslag nummer tredive i samlingen to tusind og

er derfor også en del af beslutningsgrundlaget for dette lovforslag jeg føler mig ikke overbevist om at det fremsatte lovforslag til fulde lever

som blev fastlagt i beretningen over b

i bred enighed og lad mig derfor lige kort ridse de tre principper op de er at ansøgeren til dyreforsøg skal dokumentere at tilsvarende viden ikke kan opnås uden anvendelse af levende dyr at ansøgeren til et dyreforsøg skal løfte bevisbyrden for at det foreslåede dyreforsøg ikke helt eller delvis kan erstattes af allerede kendt viden og at der både foretages en vurdering af et dyreforsøgs betydning for et givent forsøg og af relevansen af det produkt som skal udvikles eller forbedres ved hjælp af dette dyreforsøg inden et dyreforsøg godkendes i udvalgsarbejdet vil socialdemokraterne derfor bestræbe sig på at

til fulde og helt lever op til konsensus vi håber at alle andre partier vil medvirke aktivt til

dertil kommer de allerede kendte aktører dyrevelfærdskontoret justitsministeriets departement

rådet for dyreforsøg dacopa ecvam jævnfør artikel otte og fyrre i direktivet

ikke glemme at også vi politikere i retsudvalget og

være forpligtet til at følge området nøje derfor glæder

at læse i høringssvaret fra dyrenes beskyttelse at at de foreslår at man nedlægger rådet for dyreforsøg deres begrundelse er at det er dyrt og unødvendigt at et elleve mand stort råd træffer administrative afgørelser som lige så godt kunne træffes af en statslig administration dyrenes beskyttelse anbefaler derfor at rådet for dyreforsøg nedlægges og

overtager rådets opgaver desværre indeholder justitsministeriets høringsnotat til folketinget ikke

naturligvis at det skyldes en forglemmelse og ikke et ønske om at undgå at folketinget tager stilling til det i udvalgsarbejdet ønsker socialdemokraterne derfor at få nærmere belyst hvor mange ressourcer der anvendes til driften af rådet for dyreforsøg men også hvorfor der ikke afsættes tilstrækkelige ressourcer

dacopas drift vores støtte til det endelige lovforslag afhænger derfor

socialdemokraterne

modstandere af dyreforsøg vi interesserer os for dyrevelfærd fordi vi mener at vi som mennesker har et stort ansvar ansvar for at vores dyr har det godt

arbejder vi for at dyreforsøg gøres helt unødvendige og i stedet erstattes

computerteknologi og kunstigt væv hvor det kan lade sig gøre at gøre det unødvendigt

det er selvfølgelig urimeligt når dyr lider unødvendigt og derfor må vi selvfølgelig skærpe lovgivningen

skal implementeres i alle andre medlemslande i eu

ikke kun i danmark vi skal have nogle ordentlige forhold for dyrene

at vi rundtomkring i europa

mener vi at det som sagt ikke bør være nødvendigt at bruge dyr til industrielle eller lignende eksperimenter og derfor arbejder vi hen imod

fremme alternativer til dyreforsøg skridtet hen imod det er taget vi har således i finansloven for to tusind og otte sørget for at der blev oprettet en pulje på fem million kroner til forskning i alternativer til dyreforsøg fordi dyr jo ikke skal lide unødigt hvis forskningsresultater altså kan ændre på netop det

og den beretning som blev vedtaget tilbage i to tusind og ni

mangel på overensstemmelse der er mellem ordlyden i beretningen

lovforslaget

er vi optaget af at der selvfølgelig er

en forbedring af dyrenes forhold

også stille nogle spørgsmål i udvalgsarbejdet

finde alternativer

man skal vurdere det i rådet for dyreforsøg jeg kan forstå at der er en lille tvist

skal tage beslutningen om hvad der samfundsmæssig gavn og

justitsministeriet mener

fordi det er en forbedring af dyrenes forhold og det må være det vigtigste og springende punkt på på dette område

dansk folkeparti er interesseret i er

skal ligge eller få lavet en klar definition af hvad samfundsmæssig gavn er det er det ene det andet er at jeg i lighed med

de penge der bliver anvendt på finansloven til netop at finde alternativer til dyreforsøg

at der er afsat midler men men når jeg prøver at grave i det ser det nærmest ud som om de bare er forsvundet

vi indgår en finanslovaftale hvor vi afsætter fem million kroner til forskning

også går til det det er det ene i forhold til

springer os i øjnene i i høringssvarene

samfundsmæssig gavn hvorimod justitsministeren mener at det er en praksis man skal finde

er der er samfundsmæssig gavn jeg vil ikke stå her

andet det vigtigste for os i dansk folkeparti

også en bekymring som socialdemokraterne har når vi er blevet enige om noget

betyder det at man allerede nu stiller sig tilfreds med det der ligger

vi også gerne have et grundigt udvalgsarbejde på det her område

sted er det jo forfærdeligt at tænke på at der bruges dyr

og det vil vi helst undgå så vi synes

at at gøre det unødvendigt at bruge dyreforsøg er et positivt skridt

dyrenes forhold og levevilkår mens

er forsøgsdyr det er

implementering af et eu direktiv og har som overordnet formål at beskytte forsøgsdyr mod unødvendig overlast

et af de helt vigtige punkter i

at man kun har lov at gennemføre forsøg med levende dyr såfremt det ikke er muligt at tilvejebringe den ønskede viden på anden vis

der er således opstillet klare regler for at en tilladelse til et dyreforsøg skal indeholde en angivelse af det ubehag eller den smerte som forsøgsdyret udsættes for og nytteværdien af forsøget skal altid kunne retfærdiggøre forsøget

udgangspunktet for forsøg med dyr vil altid være at der skal bedøves eller smertebehandles når forsøgene udføres og såfremt der ikke kan opnås en rimelig smertelindring efter gennemførelsen eller dyret måtte få varige men så skal dyret aflives som udgangspunkt må det dog forudsættes at aflivning af dyr bør være undtagelsen

er underlagt de samme betingelser som for fødte dyr hvis det er sandsynligt at fostrene vil lide under forsøgene

det hilses således velkommen at der stilles præcise præcise krav til håndteringen af forsøgsdyr

forslag om skærpede krav til dyreforsøg her i tinget om ordentlig behandling af dyr i dag behandler vi l en hundrede og otte og tredive

med næsten samme indhold i dag handler det om et

eu direktiv og radikale venstre går ind for at få det implementeret det er et fornuftigt forslag men for os at se kunne

gerne have indeholdt flere af de elementer som b tredive indeholdt

ministeren til at svare på hvad er grunden til at beretningen fra b tredive ikke kunne imødekommes fuldstændigt det var dog meget præcise forslag fra enhedslisten dengang … det pålægges ansøgeren om godkendelse af et dyreforsøg at dokumentere at tilsvarende viden ikke kan opnås uden anvendelse af levende dyr … det pålægges ansøgeren om godkendelse af dyreforsøg at løfte bevisbyrden for at det foreslåede dyreforsøg ikke helt eller delvis kan erstattes af allerede kendt viden … det pålægges ansøgeren at give en beskrivelse af det enkelte dyrs

belastning ved det foreslåede dyreforsøg … med mere altså ansøgeren er helt central og dermed er der også anbragt et ansvar for at initiativet tages det er en vigtig pointe

der foretages mange dyreforsøg måske også for mange men jeg må også anerkende at vi har brug for dyreforsøgene vi har brug for dokumentation for at tingene fungerer vi sætter for eksempel ikke en omfattende produktion af medicin i gang før vi ved at den vil virke på en bestemt måde mod en bestemt sygdom det bruger vi forsøg til

få klarhed over og derfor må vi tillade at dyreforsøg bruges i en vis udstrækning samtidig med at vi skal sikre os at dyrene ikke udsættes for lidelser der kunne undgås men dyreforsøg skal ikke være den eneste måde nye cremer og ny medicin skal testes

det har andre ordførere også sagt i dag jeg synes det er en ting vi skal fokusere meget på vi skal have meget mere fokus på alternative testmetoder vi skal have meget mere fokus på den viden der allerede er indsamlet den skal være tilgængelig og åben i radikale venstre mener vi at der skal strammes op så kun yderst relevante dyreforsøg kan tillades der skal indsamles og

adgang til den viden der allerede er indvundet igennem tiden ved dyreforsøg der skal forskes i nye teknologier og nye og andre teknologier skal tages i brug til alternative metoder så dyreforsøg kan minimeres når det er sagt så er radikale venstre positive over for lovforslaget i dag men vi ser også frem til i udvalgsbehandlingen at få afklaret forskellige spørgsmål

er

bruges omkring trehundredetusind forsøgsdyr i danmark det gjorde der også i nitten halvfjerds og når det ikke er noget der er i stigning trods de mange forsøg og den hele tiden pågående forskning

handler det blandt andet om at udviklingen går i retning af at man kan bruge erstatninger og

anvende celler frem for at anvende dyr det er jo rigtig godt men derfor er der stadig behov for at skabe størst mulig beskyttelse af forsøgsdyr og finde den rette balance mellem dyret og

direktiv som skal implementeres

vil løfte niveauet for eu men det giver samtidig mulighed for

bevare skrappe nationale regler og det synes vi i sf er rigtig godt jeg vil også give lidt credit til enhedslisten som jo var ophavsmanden til det beslutningsforslag som blandt andet også tydeligt genspejles i det her lovforslag der er rigtig mange

og en stor velvilje til

gøre det bedste vi kan for at beskytte forsøgsdyr og det synes jeg er rigtig positivt jeg synes også at justitsministeriet har været imødekommende flere steder blandt andet når det handler om bedøvelse til dyr som får midler som forhindrer dem i

har man faktisk imødekommet

rettelse det har man gjort flere steder med andre småting samlet set

er det her en forbedring som mange organisationer også giver udtryk for og det stiller vi os også meget positivt over for i sf men vi må også indrømme at der er rigtig mange kommentarer til lovforslaget som jeg tror der er behov for at arbejde videre med og dykke ned i og derfor

et arbejde i retsudvalget med det her lovforslag

3r princippet er blevet indarbejdet i lovforslaget det handler jo om at begrænse antallet af forsøgsdyr og prøve at erstatte forsøgsdyr med andre ting eller forfine metoderne og det er jo blandt andet noget man har gjort når det for eksempel handler om

via celler og

jeg tror vi skal bruge mange flere kræfter på i fremtiden så det er rigtig godt at det er her i lovforslaget men forsigtig afventende og positiv

dels i en beretning som

beretningen gengiver på lange stræk

vi selvfølgelig glade for vi er også glade for at man forsøger at koble de her to ting

tvivl om at direktivet på eu plan fører til bedre regler end dem man havde tidligere

har det også den ulempe at det går fra at være et minimumsdirektiv til at være

et totalharmoniseringsdirektiv der betyder at landene ikke fremover kan vedtage bedre regler end dem der står i direktivet medmindre

der hvor der på en række områder er mulighed for at danmark kan opretholde

det er selvfølgelig også positivt selv om vi i enhedslisten grundlæggende synes at det

har fået implementeret den beretning som jo var en enig beretning fra

der gik rigtig lang tid fra beslutningsforslaget blev fremlagt og

fordi der blev arbejdet grundigt og seriøst med sagerne vil jeg sige

set også havde møder med en lang række forskellige aktører så de formuleringer der endte med at stå i beretningen var

helt oplagt nogle forskelle i de formuleringer som er valgt i lovforslaget i forhold til det der stod i beretningen

den diskussion vi havde om

bruges eller om viden faktisk fandtes i forvejen der var en meget spændende diskussion om hvordan man kunne sikre sig at det blev

konklusionen dengang var sådan set at det kun kunne

det var ansøgeren der skulle redegøre for at der ikke fandtes andre muligheder at man ikke havde viden i forvejen

skulle fremføre en dokumentation for det det var ikke tilfældige formuleringer det var vigtige formuleringer som hang meget godt sammen med det udvalgsarbejde vi havde

meget vægt på at vi får disse formuleringer ind i lovteksten

jo foregå ved at vi aftaler det i udvalgsarbejdet og så kan ministeren komme med

til lovforslaget det kan også foregå ved at nogle i folketinget stiller ændringsforslag til loven

der har også diskussion om spørgsmålet om relevans hvor det jo er rigtigt som det er sagt af flere at det spillede en afgørende rolle i de diskussioner vi havde dengang at det altså også var den samfundsmæssige relevans af forsøget som skulle inddrages det synes jeg måske

blevet noget utydeligt i lovteksten så det synes jeg også der er behov for

så selvfølgelig også at vi i

diskutere hvordan vi kan styrke det arbejde der handler om at udvikle alternativer til dyreforsøg

antallet af dyreforsøg ikke er vokset i

det udtryk for en bevidst indsats for at begrænse dyreforsøgene

er der nogle gange hvor man læser nogle formuleringer hvor man siger det er nu rigtigt rigtig skidt at vi ikke kan slippe helt for de her dyreforsøg derfor tror jeg at det bliver vigtigt at arbejde med hvordan vi kommer endnu længere med at udvikle

forslag til hvordan man måske faktisk ved at gennemføre nogle forenklinger og afbureaukratiseringer kunne skaffe nogle midler som så måske kunne bruges mere effektivt i forhold til at udvikle alternative metoder det vil vi i hvert fald i enhedslisten meget gerne medvirke til i det videre

nogen tvivl om at enhedslisten grundlæggende er positiv over for det her lovforslag

vi anerkender at det på nogle områder intet betyder af forbedringer og på andre områder fastholder en højere standard i danmark end der er i andre eu lande det sætter vi selvfølgelig pris på nu synes vi bare vi skal sørge for at få den sidste finpudsning på plads sådan at lovforslaget også fuldt og helt udtrykker den holdning der var enighed om da vi lavede beretningen

også takke for de kritiske bemærkninger der har

jo alle sammen enige om kan jeg konstatere med tilfredshed at det er vigtigt at vi beskytter dyrene så godt som muligt

gennemfører jo altså

som anvendes til videnskabelige formål i dansk ret det nye dyreforsøgsdirektiv som erstatter et direktiv fra nitten seks og firs indeholder harmoniserede og også mere detaljerede regler om dyreforsøg som er til gavn for både forsøgsdyrene og

indeholder lovforslaget de ændringer af dyreforsøgsloven som følger af beretningen fra fødevareudvalget

dyreforsøg som enhedslisten fremsatte i november to tusind og otte på den baggrund indeholder lovforslaget regler om at personer der ansøger om tilladelse til at udføre dyreforsøg skal godtgøre at en tilsvarende viden ikke kan opnås uden brug af levende dyr eller erstattes af allerede kendt viden endvidere bliver det præciseret at der ved vurderingen af om et dyreforsøg må anses for at være til væsentlig gavn skal lægges vægt på nytteværdien af det produkt der skal udvikles eller forbedres ved hjælp af

lyttet til de bemærkninger der har været derunder

beretningen fra udvalget i forbindelse med

det der ligger i beretningen

i fællesskab under udvalgsbehandlingen

rettet det til hvis det er således

udvalget mener at man bedre kan komme i overensstemmelse med udvalgets

det tror jeg ikke bliver noget problem jeg ser derfor frem til udvalgsbehandlingen af lovforslaget og justitsministeriet står naturligvis til rådighed under udvalgsarbejdet hvis det og det tror jeg

vi her har til behandling fra justitsministeriet lovforslag nummer l

handler om om at implementere

eu direktiv

reducere de hindringer der er for handel med forsvarsmateriel og for udførsel af forsvarsmateriel fra danmark og i det hele taget inden for det indre marked ved at forenkle

mellem landene for at opnå mulighed for at få tilladelse til at udføre forsvarsmateriel de hensyn som ligger bag den nugældende

er ikke længere på samme måde som tidligere aktuelle for handel mellem eu landene og det giver derfor god mening at implementere eu direktivet i dansk lov og få en

mere nutidig smidig og mindre bureaukratisk ordning for udførsel af forsvarsmateriel fra danmark men samtidig naturligvis en ordning som indeholder den samme nødvendige sikkerhed som tidligere det tager lovforslaget højde for på basis af det foreliggende eu direktiv

jeg skal på venstres folketingsgruppes vegne tilkendegive at vi kan støtte

her regler bliver forenklet at der ikke længere skal være transittilladelse ved transport af våben og at vi får lavet en frivillig certificeringsordning for virksomheder der vil indføre forsvarsrelaterede produkter

stillet nogle spørgsmål vedrørende kontrol og at det er statens våbenkontrol og justitsministeriet der skal stå for den kontrol det føler jeg mig meget tryg ved

tak til fru karen hækkerup der bliver

kort bemærkning det må fru karen hækkerup have til gode til en anden gang

gennemføre et eu direktiv også kaldet forsvarsdirektivet som har til formål at forenkle vilkårene for overførsel af forsvarsprodukter mellem eus medlemslande man ønsker fra eus side at fjerne hindringer for virksomheder og der foreslås derfor en udvidelse af våbenlovens regler for udførsel af våben og forsvarsmateriel så der etableres adgang til at udstede globale og generelle udførselstilladelser når det

til et andet eu land i regeringens forslag er der dog nogle strengere danske krav der bevares og som af justitsministeriet vurderes til at være i overensstemmelse med direktivet her tænker jeg på kemiske biologiske radiologiske og nukleare våben og fremføringsmidler som er underlagt en strengere kontrolordning i danmark hvilket justitsministeriet altså vurderer at kunne bevare justitsministeriet vurderer endvidere at den nuværende interne kontrolordning der blandt andet kræver indførselstilladelse til skydevåben ammunition håndgranater eksplosive stoffer med videre efter våbenlovens § en stykke en også fremover skal gælde igen vurderer justitsministeriet at strengere danske krav vil være i overensstemmelse med direktivet fra eu tilsiger at virksomheder ikke behøver transittilladelser når forsvarsmateriel transporteres igennem et land

når de transporteres gennem danmark hvorimod materiel efter våbenlovens § seks stykke en nummer tre fem og delvis nummer seks slipper for transittilladelse undtagelsen drejer sig om materiel til krigsførelse militært simulations og træningsudstyr og maskiner og instrumenter og dele der er specielt konstrueret eller modificeret til de nævnte genstande eller med andre ord noget der ikke er så sprængfarligt fastholdelsen af transittilladelsen af genstande omfattet af våbenlovens § en er ganske fornuftig da de vurderes at være af en sådan farlighed at der af sikkerhedsmæssige og ordensmæssige grunde fortsat bør være et højt kontrolniveau man kan undre sig over at eu ikke ønsker den kontrol så foreslås en frivillig certificeringsordning for virksomheder der indfører produkter omfattet af forsvarsdirektivet ordningen tilbydes de virksomheder som i forvejen har en fremstillingstilladelse efter krigsmateriellovens §

at virksomheden er pålidelig særlig i forhold til at overholde eventuelle begrænsninger om udførsel til lande uden for eu og der føres i forvejen tilsyn med disse virksomheder af statens våbenkontrol prisen for dette frivillige certifikat vil være seks tusind kroner og reguleres årligt endvidere indeholder forslaget nogle hjemmelsbestemmelser så forslaget kan gennemføres i dansk ret

skeptisk over for forslaget vi kan se at regeringen har fjernet de værste torne fra direktivet må jeg sige

for krænkelser af menneskerettigheder men det kan også være at de af og til dukker op herhjemme som våben i bandekrigen der har været redegjort rigtig godt for lovforslaget her så det skal jeg ikke gå nærmere ind i men

meget optaget af at det skal være administrativt let at handle med det her at det ikke skal være

at vi jo selvfølgelig er meget optaget af sikkerhed og kontrol og derfor har vi netop også spurgt ind til det og regner med at få svar på hvilken betydning det her

for sikkerheden for kontrollen eller for det der handles når vi så har fået svar

set også at vi fra sfs

i detaljer endda langt ned i detaljen hvad det her teknisk går ud på men hvis

lille smule over alle ordene i det her lovforslag står der jo tilbage at den måde det fungerer på i dag er at de her virksomheder skal søge individuelle tilladelser for at eksportere våben og krigsmateriel til forskellige eu lande det bliver nu lavet om

når man eksporterer våben og krigsmateriel til andre eu lande

forenklinger af vilkårene for overførsel af forsvarsrelaterede produkter

formål er som vi også har hørt at gøre det nemmere at handle med

der er i dag syv og tyve mere eller mindre nationale tilladelsesordninger i eu og de harmoneres i al sin enkelhed med det her

det er det det i bund og grund

og så mig men man må nøjes med

enhedslisten kan ikke støtte det her lovforslag vi synes sådan set ikke der er nogen grund til at gøre det nemmere at sælge våben heller ikke internt i eu

set ikke der er nogen grund til at gøre det nemmere at opbygge et våbenindustrielt kompleks i eu landene

vi ser ikke noget formål med at gennemføre den her lempelse på det her område vi betragter det

de elementer til en strategi for

skulle være våbenproduktion så vil jeg også tilføje at selv om vi

her diskuterer den interne handel med våben

har vi jo i de seneste dage set våben der stammer fra

eu lande anvendt andre steder det var lidt sent at eu fik lavet en våbenembargo

vi er altså lidt bekymret for hvis man liberaliserer inden for eu landene åbner op for et friere flow af våben og våbensalg der

sikkerhed for at de lande som har en industri som har et militær og et forsvar der indimellem allierer sig med

kan medvirke til at de våben vi producerer

ender steder hvor vi absolut ikke synes de skulle

diskuterer en knivlov hvor man hvis man er spejder skal være sikker på at man får afleveret kniven hvis man ikke er på vej til øvelser sammen med sine spejdervenner

at risikere at blive straffet for overtrædelse af knivloven det gør vi meget ud af for at bekæmpe kriminalitet og terror og hvad ved jeg og samtidig med

altså de her lempelser af lovgivningen i forhold til virksomhedernes muligheder for

og transportere våben i eu landene det synes vi ikke der er meget fornuft i vi vil selvfølgelig også forsøge

mellem eu landene og dermed også lette handelen med forsvarsmateriel inden for det indre marked lovforslaget skaber jo først og fremmest en mulighed for at forenkle procedurerne og betingelserne for meddelelse af tilladelse til at udføre forsvarsmateriel

fra danmark til andre lande i eu som flere af ordførerne også har været inde på de nye

til andre eu lande på en måde der er mindre bureaukratisk

samtidig opretholder den nødvendige sikkerhed så med de ord vil jeg takke ordførerne for deres konstruktive bemærkninger og ser frem til en god behandling i retsudvalget hvor jeg naturligvis vil besvare de spørgsmål der måtte opstå nogle af dem er jo allerede stillet her under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

der står at herre kristian pihl lorentzen som ordfører for venstre

går vi til herre flemming møller mortensen

vil herre kim andersen være herre kristian pihl lorentzen ja

gennem længere tid og som vi fra venstres side fuldt ud kan tilslutte os det er en modernisering af reglerne på området og det er vi positive over for og

hvor man vil sænke alderen for

tiltag i forhold til at modne de unge mennesker og at uddanne dem

til at vi i forretningsordenen finder en mulighed for at give en anden runde eller hvad det kan blive så ordføreren

vigtigt at spørgeren

de tiltag der også er beskrevet i forslaget og som vedrører en uddannelse af de unge man må også huske på at de unge i forhold til tidligere

er er mere modne på et tidligere tidspunkt og

der nu lægges op til nu er det sådan at man i østrig

fra cirka to hundrede til cirka

derfor er der også i forbindelse med den sænkede aldersgrænse lagt meget stor vægt på at man gennemgår et uddannelsesforløb

som skal sikre at de unge mennesker er bedre klædt på til

indrømme og erkende at unge mennesker i dag er tidligere modne og er mere skolede også i forhold til at færdes i trafikken end tidligere og jeg synes også at vi skal tage højde for at det her rummer nogle fordele i forhold til at øge mobiliteten for unge mennesker i forhold til at kunne passe deres uddannelse og deres job det er nogle plusser som også

med i den samlede vurdering

hvor der er er længere til skole længere til job og længere til sportsklubber og fritidsaktiviteter men hvor man i øvrigt også er vant til at færdes i trafikken og omgås maskiner og derfor

aldersgrænsen skal sættes ned selv

de kritiske røster der har været over for forslaget men det skal jo ses i

skal jo netop som jeg har sagt flere gange herfra i dag

et kursus og til i det hele taget

at lære at begå sig i trafikken inden man slippes ud

er det afgørende og derfor er vi overbevist om at det her er et både forsvarligt og fornuftigt forslag som vil vil være med til

at øge mobiliteten og fremkommeligheden for de unge mennesker og som samtidig vil være i pagt med tiden fordi der er brug for en

modernisering en ajourføring også fordi unge mennesker i dag jo er mere modne eller i

at dem der er de allermest sårbare trafikanter er vores unge som kører på knallert når nu vi ved at det

fornuftigt

se forslaget i en samlet helhed også i forhold til de uddannelsesmæssige tiltag der er i forslaget og så synes jeg

naturligvis også jeg bør sige at det med modenhed

en meget generel vurdering og det kan man jo selvfølgelig ikke

er jeg enig i det er dybt individuelt hvornår børn og unge bliver modne og modne til hvad men jeg tror da alligevel at fru karen hækkerup er enig med mig i at generelt er unge mennesker i dag som hovedregel mere modne som femten årige end de var for tyve

socialdemokraterne vil ikke stemme for det her lovforslag vi vil simpelt hen ikke være med til at stemme et lovforslag med den farlighed der ligger i det her igennem det er et farligt lovforslag

på en helt urimelig måde den reelle hensigt med lovforslaget ind i en skjulende indpakning det er farligt fordi det nedsætter

at køre på knallert fra seksten år til femten år regeringen argumenterer med og jeg skal citere

med forslaget ønsker regeringen at forbedre de unges mobilitet det gælder navnlig de femten årige unge som bor uden for de større byer hvor der ofte er længere afstande mellem eksempelvis hjemmet og den unges skole eller fritidsaktiviteter og hvor den kollektive trafik er mindre koncentreret

det grænser næsten til at lovforslaget rummer usandheder

står at lovforslaget bygger på den indstilling rigspolitiet er kommet med i den samlede vurdering

en tidligere nedsat arbejdsgruppe som har kigget

en revidering af knallertloven men når vi kigger på

ikke kan finde belæg for at der skal ændres på aldersgrænsen

skriver at hovedformålet er at forbedre færdselssikkerheden det er simpelt hen ikke sandt det står meget tydeligt i bemærkningerne

jo at der skal laves en tilpasning til eus tredje kørekortdirektiv som danmark skal have rettet ind efter per januar to tusind og tretten

der gør man en hel masse godt i lovforslaget det er helt fint beskrevet og det har socialdemokraterne på ingen måde besvær med at støtte men konsekvenserne af

slet ikke tilbundsgående nok undersøgt det vil få fatale konsekvenser lyt dog til rigspolitiet

på den baggrund vurderer arbejdsgruppen at der ikke var færdselssikkerhedsmæssigt belæg for at ændre den gældende aldersgrænse for at køre på knallert

rigspolitiet kan fortsat henholde sig til arbejdsgruppens anbefaling og finder således ikke at der er grundlag for at ændre aldersgrænsen for at føre lille eller stor knallert

siger og jeg citerer rådet vil på det kraftigste fraråde at man ændrer aldersgrænsen det vil føre til væsentlig flere kvæstede hårdt kvæstede og dræbte knallertbilister

at det her er en forkert vej at gå jeg synes det var utrolig spændende at vi fik venstres retsordfører på talerstolen selv om det ikke var meningen

er en gennemhulning af det grundlag og den konsekvensberegning og begrundelse man laver

rådet for sikker trafik har i deres høringssvar også fremlagt data fra perioden

firs hvor vi her i landet rent faktisk lavede en sænkning af aldersgrænsen fra seksten år til femten år der gik antallet af ulykker og kvæstede fra omkring en hundrede og

seks og otte hundrede om året og det var en stigning på mere end tre hundrede procent for de femten årige og en stigning på mere end en hundrede

for de fjorten årige det vil sige at resultatet bliver flere kvæstede det bliver flere trafikdræbte

de unge de sårbare dem der har svært ved

at manøvrere i trafikken og forstå konsekvenserne det er en helt forkert medicin men vi må sige at alle andre dele

lovforslaget alle dem der handler om at få rettet til i forhold til eu direktivet i forhold til at få kigget på frakendelse af

kørekort bøder konfiskation kørekortundervisning både teoriprøver

og praksisprøver støtter vi vi vil naturligvis stille et ændringsforslag som vi håber vil blive debatteret seriøst

lovarbejdet fremover men som det ligger her hverken kan eller vil vi støtte forslaget det vil betyde flere kvæstede flere dræbte det viser både danske og udenlandske

så det undrer mig meget at socialdemokraterne ikke har mere

nøje balance der er i det her lovforslag

er der en lang række stramninger køreuddannelse skærpet køreprøve

de skader den øgede frekvens af kvæstelser og trafikdræbte ind under det man har lavet i forhold til skærpelse af undervisning og teori og køreprøver mener jeg er at gamble med danskernes liv det ønsker vi ikke fra socialdemokraternes side

rigtig glad for at ordføreren er kommet til og at ordføreren nu stiller det her spørgsmål for jeg nåede ikke i min ordførertale at sige det her omkring mobiliteten på landet jeg bor selv derude og har altid boet derude men hvad er er sket de sidste år kommunernes økonomi er blevet forringet busdriften er blevet meget mindre frekvent og den er meget mindre sammenhængende

venstre og konservative vil her er at råde bod på den skade man har gjort på kommunernes økonomi og busdrift og nu vil man sende tidligere ud på knallert med risiko

bliver kvæstet eller bliver trafikdræbt det er da ikke forbundet med fornuft

kristian pihl lorentzen lorentzen

nyt i men jeg synes ikke at

således at tyve procent af de

og de skal nok blive konfronteret flere gange

så det er jo ikke et spørgsmål om at vi ikke også har nye data på det her område

blot sige at venstre har arbejdet med det i to år og jeg er i hvert fald bevidst om at knallertbranchen har arbejdet med det nøjagtig de samme to år jeg har haft mange møder med knallertbranchen og

om ikke også andre partier har haft det herinde jeg vil bare sige at realpolitisk er er det her rigtig dårligt lovarbejde konsekvensberegningerne er elendige og det vi ved fra udland og indland er

til herre kristian pihl lorentzen vil jeg blot sige jeg har sagt i min ordførertale at socialdemokraterne støtter alle andre elementer i det

lovforslag og vi vil komme med et ændringsforslag som rummer nøjagtig den samme tekst men hvor vi udtager det med at sænke aldersgrænsen for knallertkørsel fra seksten til femten år alt andet er i sin skønneste orden er i overensstemmelse med direktivtilretningen som vi skal lave det en skærpelse af sikkerheden i forhold til undervisning førstehjælp og prøver på både teori og praksissiden skærpelserne i forhold til straf og konfiskation støtter vi også det synes vi giver rigtig god mening vi har selv været med til at stemme flere lovændringer igennem eksempelvis det om rullemåtter politiet har fået væsentlig bedre mulighed for at tjekke om knallerterne er tunede og kører for stærkt så vi vil gerne

verseret rygter først kom venstre med et udspil til en ny knallertpakke så faldt det lidt på stenet jord i regeringssamarbejdet

vi skal behandle i dag som er noget og så alligevel ingenting dansk folkeparti synes der er rigtig mange

gode elementer i det her og vi har talt varmt for at man skulle øge mobiliteten for de unge mennesker

have meget glæde af det her de unge får bedre muligheder for at komme til uddannelsessteder lærepladser og lignende samtidig ønsker vi altså også at de unge

kunne køre knallert fem og fyrre det der hedder stor knallert som seksten årige i stedet for som i dag som atten årige dette ønske har ministeren

uforståelige årsager ikke taget med i lovforslaget selv om det tredje kørekortsdirektiv

vi behandlede for ikke så længe siden faktisk giver mulighed for dette så

er regeringen tilsyneladende ikke enig med eu der er heller ikke statistikker der med sikkerhed påviser at det ville give flere ulykker hvis man satte knallert fem og fyrre ned til seksten år

sags skyld heller ikke det som er i lovforslaget nemlig at

selvfølgelig er der statistikker der viser at de steder man har gjort det

det er antallet af unge på knallert jo altså også så

i forhold til hvor mange flere der kommer ud i trafikken

som seksten årig altså godt veje med traktorer

vil jeg lige pointere det skyldes ikke uvidenhed men de samme unge mennesker vil man altså ikke lade køre på en knallert fordi den kan køre fem og fyrre kilometer per time

skal man være konservativ eller også være involveret i rådet for sikker trafik for at kunne forstå logikken

i i det her jeg bemærkede at stedfortrædende ordfører

sig meget om ansvarsfulde modne unge mennesker men de er altså ikke modne nok til at kunne køre fem og fyrre

så synes jeg det er tomme ord det må jeg indrømme lovforslaget lægger

stramning af køreuddannelsen og en skærpelse af sanktioner det kan dansk folkeparti langt hen ad vejen sagtens støtte op om vi har hele tiden haft ideen med at vi skulle skærpe køreuddannelsen så vi fik en trappemodel køreuddannelse fra femten år

komme ud i trafikken med langt større hastigheder men nu ønsker man

er en masse andre elementer men taletiden tillader jo ikke at vi kommer hele lovforslaget rundt for

der interesserer de unge mennesker det der sikkert også interesserer dem

knallertbeviset vil stige fra hundrede kroner til fire hundrede og tyve kroner derudover skal

man kunne måske bygge det ind i selve undervisningen til knallertbevis som sagt

derfor ser vi da frem til en spændende udvalgsbehandling hvor vi forhåbentlig kan få det her lovforslag til

banditter og nogle bøller derude der strammer vi altså sanktionerne og så klapper vi til dem der ikke har forstået det her men det skal jo altså ikke ødelægge det for alle de mange fornuftige unge mennesker som vi godt kan overlade et ansvar

mod rigspolitiets vurdering og den handlingsplan

har vi nogle mennesker som vejleder i det her tilfælde både rigspolitiet og rådet for sikker trafik så er det

på at det her godt kan lade sig gøre vi tror på at de unge mennesker på femten år godt kan færdes sikkert i trafikken når vi samtidig

tro vi må gerne føle og fornemme hvad der er sund fornuft

rigspolitiets nøje vurdering

væsentlig flere blive kvæstede

sat aldersgrænsen ned fra seksten til femten år

hvis tallene fra schweiz måtte vise sig

vi skal opfatte det her som vejledende det er muligt at man har nogle erfaringer i schweiz men dem mener

vi er ret trygge ved

at give de unge ansvar og netop fordi det er bundet sammen med bedre uddannelse

skærpede sanktioner tror vi på at det her

en øget mobilitet og en

folkeparti det element vil vi gerne støtte op om

der er andre elementer i forslaget som vi

i den her sammenhæng men det er jo således at i

gerne spørge herre kim christiansen om han mener at danske unge skulle være specielt uegnede eller specielt uansvarlige i forhold til unge

når

vi mener at de danske unge er meget ansvarsfulde og vi

blev seksten år

det er jo så hvad det er når man er i et

jo jeg kan svare bekræftende på at vi synes

uddannelse før de kaster sig ud i at køre knallert

til at tage udgangspunkt i de tal som gør at man skal genoverveje spørgsmålet om at nedsætte retten til at køre knallert fra seksten til femten år jeg er medlem af færdselssikkerhedskommissionen og vi fik så gennemgået

umiddelbart efter det her færdselssikkerhedskommissionen

sidste måned

regeringen med det her forslag det synes jeg var en noget mærkelig oplevelse

hvad den egentlige årsag er til at de unge nu som femten årige skal kastes ud

jeg har helt ærligt troet at det var rigtigt

manglende kollektiv transport

så forstå på herre kristian pihl lorentzen at det er løgn

jeg så bare lige citere herre carsten abild der kommer fra fyn og som mener at landområderne er ladt i stikken efter strukturreformen ændringerne i busdriften efter strukturreformen har haft konsekvenser for udkantsområdernes unge og deres forældre busruter er nedlagt og telebussertaxier kan ikke opfylde behovet for at komme til gymnasiet til den tekniske skole eller til lærepladsen hvis flere kan køre lovligt på knallert kan de unges tilstedeværelse på

forbedres og en del af problemerne med bosætning i landområderne vil imødekommes

ikke er kommunalreformen strukturreformen ændringen i trafikken og tilbuddene til mennesker der bor i kystbyerne så ved jeg ikke hvad svaret ellers er

på uddannelsesinstitutionerne bliver vi nødt til at sætte dem på en knallert vi har fået nogle besparelser på ungdomsuddannelsesområdet som er så dramatiske at de små institutioner rundtomkring i kystbyerne nedlægges hvad er venstres svar

på knallert jeg synes at det er fortvivlende at vi står i en situation hvor et stort regeringsparti

jeg synes det er dramatisk

tydeligt giver udtryk for bekymring for at

man gør det her vi har nogle klare tal fra østrig hvor der er adskillige unge der er døde på grund af de her ændringer

fatter jeg ikke regeringen

har været meget struktureret i deres politiske opfattelse

at få nedsat den her aldersgrænse

der er nogle der er blevet lidt slatne i koderne

orienteringer vi fik fra rådet for sikker trafik han er venstremand

det her lovforslag og vores knallertpakke

i landdistrikterne men det kan vi vende tilbage til ved en senere lejlighed jeg vil gerne spørge socialistisk folkeparti

at der i to tusind og ni

øvrigt kan jeg oplyse at halvfjerds procent af alle alvorligt tilskadekomne

andet høringssvaret fra rådet for sikker trafik de fraråder på

lille knallert nedsættes rådet peger på at risikoen for at

er mange gange højere målt per kørt kilometer end ved andre transportformer såsom cykel bil bus eller færdes til fods en nedsættelse af aldersgrænsen vil betyde at et stort antal femten årige vil skifte fra cykel til lille knallert med deraf følgende flere tilskadekomne og dræbte i trafikken hvad

de viser jo at der ingen grund er til de dommedagsprofetier der er

indstillet i de her høringssvar

en fantastisk god balance

der vil jeg da godt spørge fru anne baastrup om

havde en meget lignende debat dengang nogle tillod sig

at hæve hastigheden på motorveje til en hundrede

at bruge hovedet i beslutningen om hvor den højere hastighed skulle være i stedet for at det var

de meget alvorlige udsagn der kommer fra de kommissioner og råd der i øvrigt beskæftiger sig med hvordan folk overlever i trafikken det kan godt være at herre kristian pihl lorentzen har totalt overblik over det og laver det her store politiske jugement som så betyder at vi nu kan risikere at der er et par hundrede ekstra

det er herre kristian pihl lorentzen der så siger jeg ved bedre jeg synes bare

det er rigsadvokaten det er rådet for sikker trafik det er rigspolitiet

når vi snakker om aflæggelse af teoretisk prøve

køreprøve det er rigtig rigtig godt at vi skal

jeg synes bare vi har et problem

nedsætter vi aldersgrænsen vi ved jo

hjernen ikke udvikles så

med politiserende gøremål

at antallet af alvorlige personskader stiger fra to hundrede

hundrede om året i østrig fordi man nedsatte aldersgrænsen fra seksten år til femten år tænk sig

nu skal være en forbedret uddannelse af dem som skal ud at køre

altså ikke bare op til ungdomsskolens prøve men en regulær teoriprøve og køreprøve og man får så også et regulært kørekort når man skal have lov til at køre på en lille knallert vi hæfter os også ved at man laver meget skærpede sanktioner

dem som så kører ulovligt på knallert altså der er

tale om at man kan få bøder der bliver skærpet væsentligt

er tale om at man kan få konfiskeret sin knallert eller

noget af det som kommer til at virke rigtig præventivt at

hvis man bliver taget i at køre ulovligt på sin knallert så kan få betydning for hvornår man kan få lov til at erhverve et rigtigt

mænd som kører på knallert og som kunne være fristet til at køre lidt stærkt på en knallert

i den lange ende for hvis der er noget som unge mænd ser frem til

atten år og få lov til at få et rigtigt kørekort og hvis man

har en meget stor præventiv effekt i forhold til at man lader være med at køre ulovligt på den knallert som man nu har fået lov til at køre på

man har gennemgået en væsentlig bedre uddannelse end de unge får i dag

at mærke har været op til en rigtig teoriprøve og en rigtig køreprøve

er blevet sådan at forudsætningen for at man kan få lov til at få et sådant kørekort

selvfølgelig godt hvis det er sådan at det går galt men jeg tror også på at et førstehjælpskursus der er færdselsrelateret i sig selv har en præventiv effekt fordi man dér bliver opmærksom på

hvad det er der kan gå galt

en præventiv effekt når man som ung pludselig får øjnene op for

gå galt og derfor kører man mere forsigtigt vi fik også indføjet at det når unge

er sådan at forældrene skal samtykke inden man kan gå ned til en forhandler og købe en knallert det netop for at forældrene er med i den her proces at vi har noget forældreansvar med inde over at det er noget man har talt om og for at forældrene siger at

søn eller datter er moden nok til og har i øvrigt erhvervet kørekort og kan godt begå sig på en knallert så forældrenes samtykke skal også foreligge samtidig med

skærpe sanktionerne hvis man kører ulovligt ja så

efter lange drøftelser nået frem til at det er ok at sætte aldersgrænsen for den lille knallert ned fra seksten år til femten år vi gør det ud fra argumenterne om at fremkommelighed og mobilitet er et væsentligt anliggende for mange og derfor vil det være rimeligt at vi i forlængelse af disse

giver mulighed for at flere kan få lov til at køre på knallert

nogle væsentlig bedre knallertførere og dem vil vi gerne slippe løs også allerede fra de er femten år

men ok sådan er det

vurdering i forhold til om det nu vil være hensigtsmæssigt at ændre på aldersgrænserne jeg jeg forstår også at man sådan helt generelt siger at det at køre på knallert

jo i sig selv er en trafikform som ikke er specielt sikker i forhold til andre former for

at man ved at sætte aldersgrænsen ned med en år udvider antallet der potentielt kunne finde på at købe en knallert og køre på en knallert

det synes vi ikke lige vi kan anbefale at man gør

helt fair men jeg synes også man skal se på at vi i forbindelse med behandlingen af forslaget her og de mange høringssvar netop har styrket har styrket det trafiksikkerhedsmæssige element blandt andet ved det med

vi er overbevist om at det tilsammen vil bevirke at de unge tager uddannelsen

om det her og i den allersidste sætning som

til sådan bare at have en tro og en fornemmelse når de to væsentligste instanser omkring

alderen i forhold til øget mobilitet

det jeg hører dem sige om vinteren

jo ønske at den offentlige transport

og lider stadig og de kommer i hvert fald til at lide under regeringens

der hvor man kører for stærkt på knallert og det er præcis det element der bliver taget fat i

nemlig at undgå at der er nogle der kører for stærkt på deres knallerter

er det farlige ellers kører man

det er ikke stærkere end friske unge mennesker kan køre på en cykel

et rent lokalt anliggende det er ikke her i folketinget vi sidder og laver køreplaner for lokale busser fra den ene by til den anden by ude på landet det gør vi ikke og det skal vi heller ikke det er et lokalt anliggende

må man bare fastholde at kommunerne år efter år

poul nyrup rasmussen var statsminister

til i dag er der faktisk blevet fyrre procent flere der benytter den kollektive trafik

ud

har

det må herre kim christiansen selv stå inde for det jeg forholder mig til er et lovforslag som nu ligger på folketingets bord og som vi forhandler her ved en førstebehandling og det vi er nået frem til efter forhandlinger er det lovforslag der ligger

internt i regeringen derfor spørger jeg bare igen for jeg

seksten år til femten år hvorfor sænker man så

femten årige er modne nok til at bevæge sig ud på en knallert og hvem er bedre til at vurdere det end netop forældrene så i stedet for at vi her i folketinget skal sidde og lave den vurdering siger vi at generelt tror vi

forstå at de skal køre lovligt men selve modenhedsbegrebet er jo meget diffust det kan være meget forskelligt fra person til person

kan få lov til at købe en knallert

for hvordan man indretter sig og indretter sine sine muligheder for mobilitet

være at forældrene sagde nej det synes vi er en dårlig idé

mener jeg at vi har et ansvar for at sørge for at der er en infrastruktur der virker også i

til den kollektive trafik men det må være sådan at det er ude lokalt man vurderer hvor man vil have en bus til at køre til og fra

en stor halvtreds personers bus til at tøffe rundt på landevejene

rigtig mange steder at man kan køre med det kollektive

at omlægge ruter eller nedlægge ruter men det må man jo diskutere lokalt

trafikpolitiske diskussion om den kollektive trafik er at når der bliver nedlagt busruter det ene eller det andet sted fordi der ikke rigtig er nogen der kører med bussen så viser det sig at

køre den pågældende strækning og såmænd

manu sareen

færdselssikkerheden ved at højne køreundervisningen og skærpe sanktionerne for ulovlig knallertkørsel og som den socialdemokratiske ordfører også har sagt og påpeget

om en tilpasning af reglerne på knallertområdet

alle har været oppe at tale om aldersgrænsen aldersgrænsen for at føre en

selvfølgelig om det er forsvarligt eller ej om der er grund til bekymring eller ej

er der grund til bekymring og når man hører om de tidligere erfaringer

knallertuddannelse for at få knallertbevis

udvidet med seks lektioner og som noget nyt afsluttes det hele med en egentlig teoriprøve og praktisk køreprøve og så selvfølgelig også et færdselsrelateret førstehjælpskursus som der er flere der har været inde på så jo bekymringen bliver

sidste som helt klart er en slags sikkerhedsnet synes vi er at knallertforhandlere og andre professionelle ikke må overlade en knallert til personer under seksten år

så er der selvfølgelig også konsekvenserne af de foreslåede forbedringer

at gebyret på hundrede kroner erstattes med et omkostningsbestemt gebyr på fire

stadig beholde det på hundrede kroner men det kan vi selvfølgelig forhandle os frem til

vil unge under atten år selv skulle afholde eventuelle udgifter til det færdselsrelaterede førstehjælpskursus og det

det skulle ikke være sådan at

de samme bekymringer som der er blevet givet udtryk for i salen

denne måde er det således at alderssænkningen i østrig på samme måde var kombineret

en kraftig skærpelse af køreprøven både teoretisk og praktisk

det jeg rent faktisk sagde var fuldstændig det samme det flugter man kan ikke sammenligne det det gør indtryk med de østrigske

jo lige præcis det man gør flere lektioner mere undervisning førstehjælpskurser og så videre og så videre

jeg ikke man kan sammenligne de to tal

inddraget de tyve procent i

eu’s knallertdirektiv det tredje af slagsen men jeg bliver nødt til at stille herre manu sareen det spørgsmål

de forskellige ting sammen som der

de ekstra lektioner den større uddannelse

jeg læser rigspolitiets høringssvar

og refleksion fra ind og udland siger at balancen

og helbred

jeg synes jeg har argumenteret for at vi selvfølgelig også

helt tryg ved det hvis vi uddanner

og samtidig som andre ordførere også har været inde på kigger på den modenhed der også er blandt unge mennesker

jo fuldstændig det samme argument som

hørt fra andre socialdemokraters side dog ikke lige fra ordføreren

valgalderen og så videre og så videre

i sådan en diskussion når venstre kan fortælle at venstres gruppe er enig i det her lovforslag vi ved jo at enighed i venstres gruppe ikke indtræffer så tit og sjældent holder ret længe men i den her sag kan

er nogen som helst uenighed og det jo betryggende det kan også godt virke en smule overvældende at det konservative folkeparti uden at ryste på hånden afviser den rådgivning

politiet og rigsadvokaten og ligesom siger at her ved man heldigvis bedre når selv det radikale venstre vælger

se bort fra de indstillinger der kommer fra sagkundskaben

må man jo virkelig have at gøre med en alvorlig sag hvor der kan være grund til overveje om det skulle være en forkert tale jeg har fået med alligevel vil jeg holde fast i

at køre på knallert fra seksten til femten år at man i øvrigt gennemfører en række tiltag

gode og rigtige og fornuftige tiltag oven i købet dem af dem som hænger sammen med at der er et eu direktiv på området virker fornuftige og ræsonnable og rigtige at gøre hvis man ønsker at øge trafiksikkerheden men hvorfor man så når man har gjort det siger at så må vi hellere sætte aldersgrænsen ned fra seksten til femten år

nogle refererer til tidligere erfaringer

man sige videnskabelige undersøgelser

så kan blive for indviklet at følge med hele vejen rundt men for mig gør det nu et ret stort indtryk at holdningen synes at være entydigt

den alder som man altså skal have for

lov til at købe den fordi skal foregå under kontrol man kunne så også indføre det princip at

foregå hvis forældrene kiggede på mens man kørte måske

pointen er vel at man heller ikke er så overbevist og så sikker på at det her er et rigtigt fornuftigt forslag som

lade som om jeg er glad for at socialdemokraterne vil være så venlige at udføre det arbejde der sikrer at vi får mulighed for at stemme for og imod det vi

forklaringen på at det her forslag kommer altså ud over at det selvfølgelig er besnærende at høre at man hos både dansk folkeparti og venstre har opdaget at unge mennesker i dag er betydelig mere modne og alt muligt

at snakke om i min ungdom der jo ligger betydelig længere tilbage

set godt nok handler om at mobiliteten skal forbedres

set bare spørge trafikselskaberne selv

gjort helt bevidst fordi de har valgt at prioritere at køre ad de ruter hvor der er flest passagerer det betyder at der er store dele af landet hvor den

trafik er blevet dramatisk forringet også mere forringet end man kan læse ud af

siden to tusind og otte og frem til

er altså blevet forringet så kan man sige som

lidt senere som har det synspunkt at

godt set vil jeg sige den skarphed

der findes måske alternativer ikke mindst af hensyn til den lange række af mennesker som bor i landdistrikterne som ikke har bil

jeg synes at vi nok må erkende at det her er et lille forsøg på at reparere på den skade man har gjort

for landdistrikterne i kraft af en kommunalreform i kraft af en strukturreform og i kraft af en meget meget hård økonomisk politik i forhold til kommunerne og så kommer man med det her forslag som skal hjælpe lidt jeg er tilbøjelig til at tro at der nok skal være nogle femten årige

det er en meget meget lille og utilstrækkelig løsning på de

set at man løber en ganske stor risiko for at resultaterne selv om de ikke skulle komme op på østrigske dimensioner det kan

en mindre forøgelse af antallet af døde og tilskadekomne

det skyldtes at min knallert ikke ville starte

at sige at en del danskere opfatter knallerter som et irriterende element i trafikken det gælder ikke mindst i de større byer hvor kørsel med

kan være en kilde til irritation og gene for andre ikke desto mindre er knallerten et vigtigt transportmiddel som vi ikke kan eller vil undvære i det danske samfund specielt for unge der bor og færdes uden for de større bysamfund ude i landdistrikterne er knallerten med til at give mobilitet og frihed indtil det tidspunkt hvor de unge kan køre i bil

på motorcykel eller i bus også mange danskere over atten år har glæde af at have en knallert som alternativ eller supplement til en bil det gælder særlig borgere med en relativt lav indkomst viser statistikkerne vi har som samfund brug for knallerten som et vigtigt element i borgernes samlede mobilitet altså muligheden for at bevæge sig frit rundt til arbejde til uddannelse eller til fritidsaktiviteter i dag er der cirka tohundrede og femogtyvetusind knallerter i danmark

der må og skal omgærdes med ansvarlighed og omtanke for at undgå trafikulykker med dette lovforslag har vi netop fundet den rette balance mellem på den ene side frihed og mobilitet for flere unge og på den anden side hensynet til trafiksikkerheden og

ulykker med knallert jeg glæder mig meget over at vi med denne lov giver mulighed for kørsel med lille knallert fra femten års alderen derved kommer danmark på linje med resten af europa med hensyn til de unges mobilitet denne forbedring vil få stor positiv betydning for unge uden for de større byer i tyndtbefolkede områder hvor den kollektive trafik aldrig vil kunne dække de unges fulde transportbehov specielt ikke om aftenen eller i weekenderne lovforslaget bidrager overordnet set til et danmark i bedre balance ved at unge i landsbyer og landdistrikter får de bedre transportmuligheder samtidig lægger vi stor vægt på at tilgodese trafiksikkerheden ved at køreuddannelsen ved ungdomsskolerne forbedres markant desuden skal de unge som noget nyt

en teoriprøve og en praktisk prøve med mulighed for at dumpe der stilles også krav om beståelse af en

endelig gennemføres der en markant skærpelse af sanktionerne ved ulovlig kørsel med knallert

indførelse af betinget og ubetinget frakendelse af retten til at føre knallert ved kørsel på tunet knallert for det andet udskydelse af retten til at få kørekort til bil og motorcykel indtil atten en halv års alderen altså et halvt års udskydelse i særlig grove tilfælde og for det tredje øget adgang til at konfiskere

den samlede overskrift over dette lovforslag kunne være mere frihed under ansvar for de unge noget for noget

altså mere frihed og de får bedre mulighed for at transportere sig selv til gengæld holder vi de unge og deres forældre fast

og hammeren falder hårdere hvis der begås ulovligheder med hensyn til ikrafttrædelsestidspunktet for loven vil jeg foreslå at det sker senest i januar to tusind og tolv og ikke som indledningsvis

en periode på trekvart år rigeligt til at få forberedt den opstrammede knallertundervisning og den skærpede køreprøve

også bliver hørt en lille bitte smule om hvornår politiets

at rette ind i forhold til eus direktiv i forhold til at det nu er femten år ordføreren har arbejdet for at

specielt uansvarlige og uegnede i forhold til unge i resten af europa jeg synes det er lidt trist at man ikke har mere tillid tillid til vores unge som jo i en alder af femten år kan alt muligt i dagens samfund med hensyn til at sænke det til fjorten år er det en spændende tanke

niveau dermed er vi på linje med langt de fleste europæiske lande og vi ønsker ikke at gå længere

vil lige give den øgede mobilitet som rigtig mange unge har brug for det passer nogenlunde med at det er dér man så småt skal i gang med at tage lidt længere væk til fritidsaktiviteter

og også at tage til nogle uddannelser der ligger lidt længere væk blandt andet om aftenen så femten år er en meget fin

til fjorten år

regering for ganske kort tid siden

og en lillebitte smule mere ydmyge en gang imellem det mangler i hvert fald totalt fra regeringens side her til også at sige men ved vi også det bedste nej regeringen

har en eller anden fornemmelse af hvilken vej vinden blæser og så siger man frihed under ansvar ja det er jo de paroler vi kender fra den liberalekonservative regering og noget for noget ja men det her betyder flere kvæstede flere unge

faglige råd fra eksperter og andre sådan skal det være

politikere der træffer beslutningerne og sådan skal det være i et folkestyre og der har vi altså med det her lovforslag kombineret hensynet

ved at lave en række opstramninger det er netop noget for noget og det er det helt rigtige at gøre og jeg er sikker på at rigtig mange danske unge vil glæde sig til at få den øgede mobilitet samtidig med at vi styrker trafiksikkerheden men de har også selv

socialdemokraterne må også forholde sig til at vi rent faktisk har tyve procent af de femten årige som kører på knallert i dag og det er rigtig farligt for de har ikke nogen som helst form for kendskab til

jeg brændt inde med med alle mine gode spørgsmål så så tak for det

ændringer blandt andet omkring ungdomsskolerne

det skal der være tid til og det synes vi er et fornuftigt tidspunkt allerhelst havde vi

første juli to tusind og elleve men der må vi erkende at ikke kan nås og derfor synes vi at januar og tolv er et passende tidspunkt men det er noget vi må kigge nærmere på

direktivet jo også giver os mulighed for

burde sænke aldersgrænsen for stor knallert til seksten år for at få en mere trinvis tilgang fra at man kører på trehjulet cykel til cykel til lille knallert til stor knallert og til på et tidspunkt som atten årig

køre på en stor kawasaki motorcykel så

mener vi fortsat men vi har altså haft en god forhandling med vores gode venner og regeringspartnere i det konservative folkeparti og vi har lavet et kompromis i den her sag det er ikke nogen hemmelighed og det står vi selvfølgelig ved

jo primært har til formål at styrke færdselssikkerheden for

stor vægt på at vi løbende forbedrer vores færdselssikkerhed i danmark herunder ikke mindst når det drejer sig om de unge

den forbindelse er det regeringens opfattelse at en solid køreuddannelse vil være noget af det der kan bidrage væsentligt til de unge knallertkøreres

et af hovedelementerne i lovforslaget at der skal gennemføres en markant forbedring af knallertundervisningen i ungdomsskolerne der blandt andet sætter et øget fokus på de unges risikoforståelse og som indebærer at de unge som noget nyt skal bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve samtidig finder regeringen at der er behov for at vi sender et meget klart signal til de unge om at færdselslovens regler

indeholder lovforslaget som det andet hovedelement en række markante sanktionsskærpelser for ulovlig knallertkørsel ligesom der indføres nye regler om obligatorisk konfiskation af de små knallerter som en sanktion

regeringen forventer i den forbindelse at det vil have en betydelig

er lovforslaget endnu et skridt på vejen

at implementere eu’s tredje kørekortdirektiv direktivets krav om indførelse af en særskilt kørekortkategori for knallerter vil således med lovforslaget blive opfyldt ved at der indføres kørekortkategorier for både lille

stor knallert med de ord vil jeg gerne takke for bemærkningerne og jeg ser frem til den videre behandling i retsudvalget hvor jeg naturligvis vil stå til rådighed for at besvare de

til undervisning teori og køreprøve og

kan ministeren følge mig

af det her lovforslag eller den ændring der ligger i

møller mortensen i det ræsonnement der blev anlagt og jeg vil sige det

jeg kan følge nogenlunde med herre flemming møller mortensen i

deler vi ikke opfattelse jeg mener faktisk

jeg sige med hensyn til de femten årige at lige præcis når man er femten år

forskellige grader af modenhed og parathed derfor lægger jeg faktisk også en del vægt på at vi siger at der skal være

for derved pålægger vi jo

det set i sammenhæng med de øvrige sikkerhedsmæssige foranstaltninger mener jeg egentlig er

en ordentlig konsekvensvurdering og derfor mener vi at det er et rigtig dårligt endda rigtig dårligt element i

er også årsagen til som ministeren

fuldstændig i sin tekst som ministeren har gjort fraset lige nøjagtig sænkningen fra seksten til femten år det egner sig

kunstig befrugtning vi får temmelig sikkert

at færre unge vil nå ind i voksenlivet det er ikke den vej vi skal gå i

for unge og for voksne i danmark har ministeren slet ikke den ringeste dårlige mavefornemmelse i

som vi netop her hørte fra herre flemming møller

at vi har været meget omhyggelige som jeg også sagde før med at sikre os at der er så mange andre foranstaltninger at der er en god sikkerhedsmæssig balance i lovforslaget derunder at de unges forældre altså de femten

forældre skal give et samtykke før man erhverver sig en knallert det mener jeg sådan set

at vi kan være trygge ved at gennemføre

lægge de to kurser sammen

jo væsensforskellige og derfor mener jeg ikke umiddelbart at det er hensigtsmæssigt

den tanke at man kunne lave det som et fortløbende kursus så har jeg ikke som udgangspunkt

som ordfører for venstre

venstres ordfører på disse forslag om dobbeltbeskatningsoverenskomst i det her tilfælde l en hundrede og en og tredive mellem danmark og cypern

faktisk herre karsten lauritzen men han kan ikke være her og derfor har jeg lovet at sige hvad venstre mener om spørgsmålet lovforslag

en og tredive omhandler indgåelse af en ny dobbeltbeskatningsaftale med cypern altså regler for hvornår danmark og cypern kan beskatte forskellige former for indkomst som en person der er hjemmehørende i den ene stat bopælsstaten modtager fra den anden

og om hvordan dobbeltbeskatning undgås konsekvensen af dobbeltbeskatningsaftaler er generelt at de forbedrer erhvervslivets vilkår for investering i det pågældende land og forbedrer mulighederne for arbejde i udlandet netop fordi dobbeltbeskatningsaftalerne gør op med globalindkomstprincippet der kort fortalt går ud på at alle lande beskatter al indkomst uanset optjeningsstedet forstået for den almindelige dansker

dobbeltbeskatningsaftalerne at personer og selskaber der er hjemmehørende i en stat og som oppebærer indtægt fra en anden stat

beskattes fuldt ud i begge stater dobbeltbeskatningsaftalen med cypern afløser dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgået

en og firs mellem danmark og cypern dobbeltbeskatningsoverenskomsten indgået

en og firs er ikke længere tidssvarende dels fordi de erhvervsmæssige forhold mellem danmark og cypern er helt anderledes i dag dels fordi den gældende

modellen fra nitten syv og halvfjerds mens den nye aftale er formuleret på grundlag

modellen fra to tusind og otte indgåelsen af aftalen er derfor nødvendig den nugældende dobbeltbeskatningsoverenskomst anvender en lempelsesmetode hvorefter danmark skal give fradrag i den danske skat på renter og udbytter

på henholdsvis femten procent for udbytter og ti procent for renter selv om den faktisk betalte cypriotiske skat er lavere i venstre mener vi at det ikke kan være rigtigt at personer og selskaber skal kunne opnå et større fradrag med en fast procentsats i den danske skat for en skat der er betalt i cypern når den skat der faktisk er betalt i cypern er mindre end det beløb der gives fradrag for i danmark der er derfor behov for at indgå en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst idet princippet om at der alene kan gives fradrag for den faktisk betalte skat videreføres til også at gælde for udbytter og renter venstre finder at det derfor er fornuftigt at tiltræde lovforslaget idet vi mener at der er indgået

tak

år er blevet utidssvarende blandt andet fordi de erhvervsmæssige forhold mellem danmark og cypern har ændret sig

for formulering af beskatningsaftaler og den her nye aftale er udarbejdet efter den nye model

jeg tilslutte mig herre kim andersens

i dansk folkeparti er vi af den opfattelse at det er rigtig godt og

i tilfældet her er det så cypern det handler om og

at bruge i forhold til

adskiller sig egentlig ikke fra mange af de andre dobbeltbeskatningsoverenskomster vi har

derfor har vi heller ikke nogen særlige kommentarer til denne model det er i det hele taget

en rigtig god idé at have de her overenskomster i og med at borgere og virksomheder undgår at blive beskattet to steder hvis

aktiviteter mellem de to lande som

af overenskomsten det er jo i sig selv med til at fremme det økonomiske samkvem mellem de lande vi

sige at vi finder det meget fornuftigt at vi har dobbeltbeskatningsoverenskomster

cypern som det er tilfældet her og at vi derfor i dansk folkeparti tilslutter os

arbejdet med at få lavet flere skatteaftaler og opdateret de eksisterende hvor det er ønskeligt her

med aftalerne undgår vi dobbeltbeskatning og borgere og virksomheder får ordnede forhold at arbejde under og vi støtter

det her lovforslag der er dog alligevel nogle ting vi godt vil se nærmere på sf har tidligere boret i de aftaler der er blevet indgået og deres virkning i forhold til at undgå skattesnyd at

lukket for utilsigtet skattepraksis og

at presse skattelylande til at forbedre deres skadelige lovgivning

det vil være nyttigt at få uddybet nogle af de detaljer der er i den her aftale

også en vigtig aftale fordi cypern er medlem

og samtidig i mange henseender optræder som skattelyland og transitland for skattemæssige transaktioner

også tro at gaddafi har midler i cypriotiske banker eller har brugt dem til at kanalisere penge ud af libyen så vi vil gerne have uddybet konsekvenserne af de

de forbedrer eller forringer vores muligheder i forhold til de ting der normalt gælder for

der er jo forskellige ting der gør sig gældende også når der er tale om

er i kuwait aftalen som vi behandler om lidt

være vældig god brug for at få sådan en bestemmelse de par ting jeg har nævnt vil vi gerne se nærmere på i udvalgsarbejdet måske finde frem til noget der kan ændres i de kommende aftaler med cypern aftalen er jo lavet så

men det kan måske begrunde at danmark arbejder på at opdatere aftalen inden for kort tid i hvert fald hurtigere end de tredive år der er gået siden vi sidst gjorde det men vi forventer altså samlet set at kunne

om en dobbeltbeskatningsoverenskomst som vel egentlig

virkeligheden det modsatte der gør sig gældende nemlig at man skal undgå at man bliver dobbeltbeskattet men det vil nok være lidt sværere at finde et ord der helt præcist dækker det

det er jo helt rigtigt at det at det er en om man så må sige tredive år gammel dbo der nu er blevet genforhandlet det er både nødvendigt og

også helt naturligt fordi verden forandrer sig derfor er det også helt afgørende at vi løbende tilpasser vores aftaler der er en lang række ting som helt sikkert vil påkalde sig interesse i udvalgsarbejdet og det vil vi selvfølgelig også gerne svare på

åbnet med herre kim andersen som ordfører

heller ikke i forbindelse med dette lovforslag fra skatteministeren kan vores ordfører være til stede og jeg skal derfor tilkendegive venstres stilling

anført også under behandlingen af lovforslag

her i landet og som modtager indkomst i det her tilfælde fra kuwait samt personer der er bosiddende i kuwait og som modtager indkomst fra danmark skattesystemet i kuwait er konstrueret på en sådan speciel måde at personer og selskaber der er hjemmehørende i danmark og som udøver aktivitet

med kuwait således at personer og selskaber hjemmehørende i danmark undgår at blive udsat for en urimelig dobbeltbeskatning som derved stiller dem dårligere end virksomheder fra andre europæiske lande der allerede har indgået en tilsvarende

aftalen er påkrævet for at begrænse kuwaits mulighed for at opkræve skat af personer og selskaber hjemmehørende i danmark og det er efter vores opfattelse ganske fornuftigt hvorfor venstre kan støtte

er den første af sin art og erstatter altså ikke en tidligere aftale som

aftalen med cypern som vi lige har behandlet her følger vi så i sporene på lande som tyskland holland østrig og andre som har indgået aftale med kuwait om dobbeltbeskatning vi gør det blandt andet for at sikre samme skattevilkår for personer og selskaber i danmark

de lande der har lavet en aftale der er enkelte elementer i den her aftale som vi socialdemokrater gerne vil have belyst nærmere under udvalgsarbejdet men vores udgangspunkt er at

lovforslag om en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem danmark

som jeg også nævnte under behandlingen af det foregående punkt her på folketingets dagsorden finder vi i dansk folkeparti at det er en god idé

med andre lande netop for at undgå at der bliver betalt skat dobbeltop af indkomst som hidrører fra det ene land

og som tilhører en person som bor i det andet land

kuwait har et skattesystem som adskiller sig ret meget fra det som er i andre lande som vi normalt har med at gøre for eksempel er landets egne statsborgere

bestemt ikke fritaget men betaler en ganske voldsom skat det samme gør sig gældende i forhold til

i det her tilfælde med kuwait har man så indgået

adskiller sig ret meget fra de aftaler som andre

har man måttet lave en aftale som som er

man må nok sige at i og med at det er nogenlunde samme resultat som andre europæiske lande har opnået med kuwait

det bedst opnåelige og derfor forholder vi os da også positivt til lovforslaget og den aftale som som

folketingets partier til til møde om

bekæmpe det mere effektivt end det har været tilfældet hidtil det er også et arbejde vi ser frem til

er ganske aktiv i dansk erhvervsliv med at drive

som på sin egen hjemmeside praler med ikke at have betalt skat i de sidste mange år så kan

undre sig over hvorfor de ikke har betalt skat i mange år

haft underskud hvorfor er man så stadig aktiv det er selvfølgelig noget som som skal tages op i forbindelse med med diskussionen

lovforslaget at stille nogle spørgsmål med henblik på at få udredt om om den overenskomst der lægges op til her er tilstrækkelig til at bekæmpe overførsel af overskud fra det ene land til det andet uden om skattemyndighederne

at der her tale om en dobbeltbeskatningsoverenskomst som vi som udgangspunkt

vi skal have have

nu redegjorde herre mikkel dencker så udmærket for nogle af de ret aparte ting der findes i den kuwaitiske skattelovgivning

bide til bolle det lød næsten som noget partiet selv kunne have fundet på

en aftale med kuwait det skal danmark også have så også vore virksomheder kan operere i landet på bare nogenlunde vilkår vi

noteret os at der i aftalen med kuwait er en særlig protokol der bestemmer at aftalen ikke kan bruges til at etablere gennemstrømningsselskaber i kuwait det er rigtig godt at skatteministeriet har fået det med i aftalen og måske var det noget der i

undre lidt at det ikke også gælder for

stigende grad problemer med gennemstrømningsholdingselskaber der bliver brugt til at skjule reelle pengestrømme og ejerforhold i internationale selskaber

dermed undgår at betale den skat der skulle være betalt så det ærgrer os at man ikke har fået

så er det velkendt at kuwait har store

olieselskaberne er nogle store interesser

set ført adskillige krige på grund af

aftalen her betyder for mulighederne for transfer pricing og

at beskatte med den her overenskomst

lægge en rød reje i selskabsskat eller bare så meget som en bronzefarvet halvtredsøre så det vil vi gerne gå nærmere ind i under udvalgsbehandlingen

selv om en person i kuwait jo slet ikke ellers ville skulle betale skat af

vil gerne have belyst om det kan undergrave fraflytningsskat på personer der flytter til kuwait det er nogle mere tekniske ting vi vil gå ind i men vi er gennemgående positive også over for

er rejst en lang række udmærkede spørgsmål som vi helt sikkert vender tilbage til under udvalgsbehandlingen men

jeg noterer mig at der er en bred politisk opbakning til

forhandlingen er åbnet og den første

er sådan set enig i at det er et område som er

men selvfølgelig skal man gøre sig klart at det her brede nationale forbud mod

flammehæmmere i elektronikprodukter sådan som enhedslisten foreslår

altså også vil få nogle ganske markante konsekvenser for de danske forbrugere og jeg må sige at der er en risiko for at vi på et løst videnskabeligt grundlag reelt kommer til at udelukke en lang række produkter som for eksempel en radio et et tv

en barbermaskine eller en brødrister eller sådan noget fra det danske marked fordi det ganske enkelt ikke vil kunne betale sig for producenterne at lave særlige produkter til vores i den store sammenhæng

der skal vi selvfølgelig ikke glemme at flammehæmmere jo faktisk er noget som bruges for at undgå at elektronikprodukter

er der altså bare ikke videnskabeligt belæg for at sige at

medfører risiko for miljø og sundhed så derfor må jeg sige at det samlede forslag om at forbyde alle ftalaterne og forbyde

vi skal jo også huske på og glæde os over at de mest

flammehæmmere blandt andet som resultat af en dansk indsats

allerede i dag er forbudt i elektriske og elektroniske produkter

rohs direktiv tog vi udgangspunkt i en omhyggelig videnskabelig gennemgang af stoffernes iboende egenskaber og en omfattende konsekvensvurdering og den analyse gav os så et udgangspunkt for at ønske en eu begrænsning

og bbp men den her undersøgelse viste jo

og alle ftalaterne i elektronik så det er der jeg må sige at vi har

også der jeg må anføre at en begrænsning jo ikke har en værdi i sig selv hvis den ikke medfører en miljø og sundhedsmæssig

skal en begrænsning være styret af videnskabelig dokumentation vi kan ikke bare sigte bredt mod alle stoffer vi skal koncentrere os om de stoffer som udgør en risiko ganske ligesom vi jo

gør det allerede i dag

et andet aspekt i enhedslistens forslag som jeg finder lidt betænkeligt nemlig ønsket om at vi opbygger en praksis for national enegang i forhold til resten af eu

for miljøet men så sandelig også for forbrugerne og vores erhvervsliv hvis vi regulerer

man bør reservere til de tilfælde hvor der er en reel umiddelbar risiko for danskernes sundhed og hvor det kan være den mest effektive vej

med de to problematiske parabener som vi nu forbyder som det første land i eu men jeg må sige

zoomer ind på de ftalater og flammehæmmere som udgør et problem mener jeg altså at det giver bedre mening at arbejde for europæiske regler og der må jeg sige i den her forbindelse at eu systemet altså er godt i gang og jeg tror at hvis vi ellers

er videnskabeligt underbygget og som altså også hænger sammen rent samfundsøkonomisk hvad angår de fire ftalater

oplyse at miljøstyrelsen altså er i fuld gang med at udarbejde et begrænsningsforslag til eu og det gør vi så i rammen

reach lovgivning på vej som sikrer at virksomheder i eu ikke længere må anvende hbcdd i deres produkter uden en speciel tilladelse så stramningen

af om hbcdd i elektronik udgør en risiko for mennesker og miljø

også fremover følge den proces tæt og skulle det meget mod forventning må jeg sige så vise sig at der ikke tages ordentlig hånd om risikoen

at lave et begrænsningsforslag

godt understrege at opgaven med at værne om danskernes sundhed

en opgave som jeg tager dybt alvorligt

al tydelighed også nu i forbindelse med parabenerne men

negative konsekvenser er så store og hvor man også må sige at de positive sundhedskonsekvenser

danskerne og sikre miljøet mod effekterne af de mest problematiske ftalater og de mest problematiske bromerede flammehæmmere

afvise ordlyden af enhedslistens

mod alle bromerede flammehæmmere og mod alle

vi ikke har grebet nogen minister i den nuværende regering i at tage

det her område uden at folketinget har været på banen først men lad nu det ligge

bromerede flammehæmmere siger ministeren at man har taget hånd om de mest problematiske er realiteten ikke at vi

på nogle områder er gjort en større indsats for at skabe dokumentation end der er på andre områder

er mere usikre på

at alle bromerede flammehæmmere og alle ftalater

skulle udgøre en risiko for miljøet og for forbrugernes sundhed og det er der altså ikke videnskabelig dokumentation for det er baggrunden for at jeg ganske klart tilkendegiver

et jeg kan støtte men samtidig redegør jeg jo også for hvordan vi arbejder på det her spor og hvordan vi netop

så klar dokumentation for er farlige

at der er nogle andre bromerede flammehæmmere hvorom man i realiteten kun ved at

udgør et problem det ved vi men vi ved også at de to mest problematiske grupper af bromerede flammehæmmere jo i flere år har været forbudt

af rohs direktivet så så jeg må bare

jeg ikke er enig i præmissen som spørgsmålene stilles ud fra i forhold til den viden der ligger og den handling som

at ministeren kan alle spørgsmål og svar udenad

begrænsninger som ministeren nu også lægger op til

og hvad er det for nogle stoffer frankrig helt præcist har tænkt sig

vil jeg meget gerne besvare det skriftligt og bede om at få

at lave et begrænsningsforslag i forhold til

restriktionsforslag til eu og det bygger så på undersøgelser som miljøstyrelsen har lavet

mindes at jeg lige her for lidt siden

og roder i papirerne for at finde bogstavkombinationerne

jeg skal gerne supplere med et skriftligt svar så vi får de helt præcise bogstavbetegnelser for

eu og den regulering vi kan finde der og ikke mindst også at finde partnerskaber

fællesskab jeg noterer mig eksempelvis at

greenpeace så er en række af de producenter som er

at sikre gode produkter uden den farlige kemi virksomheder som har hovedkontor i for eksempel finland og sverige så er det ikke meget naturligt at kigge nærmere på

kan lave af effektive partnerskaber og også på

er fuldstændig enig i at vi også i nordisk sammenhæng har en rigtig god fordel af lige præcis også at samarbejde på det her punkt

tror at vi gemmer dem til en en skriftlig besvarelse men de fremgår som sagt her

præcist overblik over udbredelsen af

så har miljøministeriet et klart overblik over

mobiltelefoner

findes i en række

går foran her og viser at det også kan lade sig gøre at udfase nogle af de her produkter men man skal stadig væk også huske produktets funktion

en flammehæmmer forhindrer at der

det er sådan set derfor at det også er vigtigt at holde sig for

der må findes nogle af dem som som altså er er mindre skadelige fordi vi

fået udfaset de skadelige og dermed kan dokumentere og det er der virksomheder der kan dokumentere at det faktisk kan lade sig gøre at udfase nogle af

enhedslisten for at bekymre

befolkningens sundhed og vedvarende fastholde at vi skal have fokus på alle de farlige kemikalier der er i

på den måde ligger enhedslisten jo fuldstændig på linje på linje med det

i den her sag og det som regeringen jo også arbejder for både lokalt og

eu plan så så det er godt nok flot af enhedslisten med

forslag her som måske går lidt ud over rammerne men hvor intentionerne støtter op om regeringens initiativer og de holdninger som vi blandt andet har i venstre på det her område nemlig at gøre noget

er første gang at jeg behandler det her forslag fra enhedslisten om at forbyde de her bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

og hvor argumentationen og debatten helt sikkert vil være den samme i dag som den har været tidligere nemlig at

få de stoffer ud som helt klart bevist

at der er en række andre stoffer inden for det her område

ligesom skal have samme manøvre nemlig at man skal få dokumenteret hvor farlige de er

kemikalier som

hvert fald har en farlighed i sig som kan påvirke mennesker det der er vigtigt

få dokumenteret hvor farlige de er og

skal det ind i stedet for

det enhedslisten gør her er jo at man ligesom

et slag i luften og siger

set ikke stilling til bromerede flammehæmmere

er jeg helt sikker på at herre per clausen om lidt vil sige at vi

bruge forsigtighedsprincippet jo det er også rigtigt men man skal vel bruge forsigtighedsprincippet forsigtigt

altid i biler og

ting er påvirker os

så forsigtige at vi må forbyde det her

påvirker det vores sundhed så kunne samfundet jo ikke fungere og det er

jo ikke realistisk at forestille sig at man kan

er vigtigt er selvfølgelig også ud fra et seriøst videnskabeligt grundlag at få dokumenteret hvor farlige de her er og at de derfor skal forbydes eller udfases derfor

set ikke

der var jo en diskussion om de her fire fire stoffer og og jeg synes

fru pia olsen dyhr kan tænke over det inden hun måske stiller et spørgsmål til mig

dbp og bbp nu er der ingen grund til at man ikke kan huske

redegørelse for hvad forkortelserne betyder

er lidt specielt herre per clausen

vi har jeg synes jo

det jo solgt til befolkningen med at nu ville være sådan fremover at det var industrien der skulle bevise at stofferne var ufarlige og så ville man bruge dem som industrien havde bevist var ufarlige

bare spørge herre eyvind vesselbo om om det er sådan at han er vidende om at der skulle være noget videnskabeligt belæg for at sige

har man en klar dokumentation for at de er så farlige

ikke nået til den slutning endnu igennem videnskabelig forskning og dokumentation at man kan slutte

at de skal forbydes eller at de eventuelt skal udfases derfor er svaret

at de er så farlige at de skal de skal forbydes men dermed er jo ikke sagt at man skal

at det var industrien der skulle bevise at stofferne var ufarlige

mindre farlige end de stoffer der er forbudt hvis man kigger på de undersøgelser

det svar jeg skulle give men det gav herre per clausen jo selv

så så må jeg sige og det sagde jeg også i min ordførertale at det jo drejer sig om

et spørgsmål om hvem der skal analysere dem det er da

skal kortlægge hvor farlige de her stoffer er og lave en dokumentation så jeg kan ikke se at

har ændret sig overhovedet fordi vi har drøftet det her tidligere tværtimod

så er der en helt klar linje i det

de andre seks syv gange det har været på dagsordenen her i folketingssalen så på det punkt

ønsker forslagsstillerne at der i eu indføres et totalt stop for brug og salg af elektronikprodukter der indeholder bromerede flammehæmmere og ftalater

ønsker forslagsstillerne at indføre særregler i danmark der forbyder salg af elektronikprodukter der indeholder bromerede flammehæmmere og ftalater denne del af forslaget mener socialdemokraterne på nuværende tidspunkt er meget lidt effektiv i forhold til at

målsætningen nemlig det at der er forbrugerelektronik uden farlig kemi så længe der

opnås fornuftige alliancer med andre progressive lande jeg vender tilbage til dette senere lad mig først slå fast at det kan betale sig at føre en aktivistisk politik når det handler om farlige kemikalier i elektronikprodukter det viser den sag

danmark anlagde ved ef domstolen

domstolen en kommissionsbeslutning som fjernede en bestemt type

andre sager eksempelvis sagen om bisfenol a hvor dette folketing gik forrest og ikke mindst forbuddet mod ftalater i legetøj

det kan betale sig at være aktivistisk hvis man gør det på det rigtige tidspunkt og vælger de rigtige strategier disse tre sager har det tilfælles at danmark er gået efter specifikke stoffer og specifikke anvendelsesområder samt at stofferne hører til de farligste og

de farligste stoffer greenpeaces guide to greener electronics er et glimrende eksempel på at det kan lade sig gøre at finde produkter hvor de skadelige stoffer er blevet substitueret med ikkefarlige alternativer

ord enige med forslagsstillerne i målsætningerne men det vi er meget optaget af er hvordan man opnår disse mål bedst og hurtigst vi mener ikke

en så stor del af det globale elektronikmarked at

selvstændigt kan flytte noget vi ser derfor tre punkter i en strategi for bedre elektronikprodukter vi skal arbejde målrettet for et endnu bedre rohs direktiv hvor flest mulige farlige stoffer udfases og hvor der i øvrigt lægges maksimal vægt

vi skal indgå i strategiske alliancer med lande der er enige med os det mest naturlige er de øvrige nordiske lande hvor især sverige og finland har store elektronikvirksomheder der ser ud til at trække i den rigtige retning når det handler om grønne produkter

skal vi indrette statens indkøbspolitikker sådan at produkter der eksempelvis klarer sig godt i

vil have en interesse i at kunne leve op

laver ved at substituere farlige stoffer med ufarlige det er i forhold til den sidste del af vores

i hvert fald nogle af de ærede medlemmer i dette folketing netop nu sidder og arbejder med nede i salen og rundtom i huset netop er svanemærkede og derfor ikke indeholder de farlige stoffer og et godt eksempel på hvordan man kan opnå resultater med en god indkøbspolitik socialdemokraterne kan med andre ord ikke støtte det foreliggende forslag i sin nuværende form men vi er positivt indstillede på at formulere en strategi på området og det

at gennemføre forbud som for eksempel var målrettet i

jo tidligere i andre sammenhænge snakket om at man skulle prøve at udnytte de muligheder nogle ser jeg ved

de findes i virkeligheden men det vil jo vise sig

og det skulle så være for at gøre et forbud mere effektivt og

at nogle af de lande som ligger tæt på danmark holdningsmæssigt og geografisk har en interesse sandsynligvis også af erhvervsmæssig karakter

at fremme netop så grønne produkter som overhovedet muligt det synes jeg da ikke vi skal undlade at være opmærksomme på i forhold til at lægge den her strategi og naturligvis også fordi vi

set i forhold til mængden af elektronikprodukter som vi aftager så med andre ord kan vi rykke noget alene eller kan vi bedre rykke noget ved at stå sammen vi mener at vi i den pågældende sag kan rykke mere ved at stå sammen men derfor skal vi naturligvis fortsætte med at afsøge de muligheder der er

udpege specifikke farlige stoffer som som vi går efter det tror jeg også sagtens vi kan blive enige om i den

forspildt en chance i forhold til

det skal jeg være den første til at beklage

øvrigt ikke ene om min kollega i europa parlamentet

i øvrigt også beklaget meget at det ikke kunne lade sig gøre

naturligvis også skal forfølges

i fremtiden jeg tror og kan fornemme at

branchen på det her punkt i virkeligheden nok er mere moden til

den økonomiske forskel der er på at lave grønne produkter som eksempelvis kunne være svanemærkede

produkter der ikke er det er ganske beskeden og set i forhold til hvad eksempelvis andre elementer i forbindelse med køb og forbrug af elektronik altså serviceaftaler i forbindelse med pc’er koster så er det en ganske ganske lille andel af den samlede pris

ord er der nogle rigtig gode muligheder for at bevæge sig i den retning

hvad sker der lige her hvad der sket med socialdemokraterne hvor er de henne

for befolkningen man ved at man har nogle folk der ikke arbejder godt nok i eu

dan jørgensen som ikke har gjort nok for at få

en hel del her fra folketingets side vi går enegang på det her område hvor vi jo vil have forbudt ftalater

sutteflasker det lykkedes så at få eu med på det men det var efter meget besvær

efter min opfattelse

at folketinget pålægger regeringen

have en holdning men det viser sig desværre at ordførerne for

en gang sniksnak her fra talerstolen og

pålægger regeringen at arbejde i den rigtige retning

spørge herre per clausen om vi ikke kunne lave en beretning

også herre benny engelbrecht var inde på så vi virkelig får sat nogle datoer på

hvad vi gerne vil have der skal ske på det område vi mener nemlig ikke i dansk folkeparti at vi bare skal

at kræftområdet er et enormt stort område hvor vi ikke kan forklare hvorfor der

er det fordi man bliver udsat for de her

noget vi ikke kan forklare men vi kan konstatere

derfor ønsker vi simpelt hen at

man nogle gange tør bruge forsigtighedsprincippet lidt mere end

man gør i dag hvorfor skal vi vente på

industrien tager sig sammen de har ikke nogen interesse i

samarbejde ret meget vi

ligesom presse industrien på det område

nogle stoffer som ikke er skadelige

også som industri parat til at bevise at de er uskadelige

i dag er incitamentet til

vi er glade for den her diskussion vi vil gerne være med til

ikke hver gang skal vente på den videnskabelige dokumentation som jo tager ufattelig lang tid og hvor man så

det mener vi ikke er rimeligt og igen vil jeg sige

et forbud mod brand i elektronik

derfor synes jeg at den rigtige

få fat i nogle af de skadelige stoffer som vi vi ved har

vi ser frem til til udvalgsarbejdet og vi vil meget gerne medvirke

strategi på det her område sådan som vi også har lagt op til det altså ved

argument som herre jørn dohrmann fremførte nemlig argumentet omkring min kollega i europa

herre dan jørgensen og jeg skal blot i den sammenhæng gøre opmærksom på at årsagen til at ikke blot jeg men også en bred offentlighed ved hvordan

også udtalt sig om hvordan han har stemt i europa parlamentet hvor han har stemt for at listen over farlige stoffer skal udvides altså sådan

omfattet af rohs direktivet imidlertid ved man faktisk ikke hvordan

og holder øje med hvert enkelt medlem heller ikke i folketinget hvordan de stemmer og hvad de går og laver

se at vi har lagt pres på regeringen for at få

ud af sutteflaskerne det hjalp vi kan bare konstatere at arbejdet fra herre dan jørgensens

kan godt være at man kommer med nogle meldinger i øst og vest men det er jo et slag i luften en gang sniksnak

at man ikke ligesom er med til at rykke noget der hvor det tæller synes jeg er der hvor man opnår nogle resultater så kan man melde en masse ud i aviserne

det er der mange der gør hver eneste dag men det er jo ikke altid det hjælper i sidste ende

ftalaterne i sutteflasker vi ønskede et forbud her i danmark

ministeren regeringen og alle med på

det der tæller for mig det er der ligesom skal besluttes

vi ikke udsætter dem for at de kan få kræft af

ting og allergi og hvad det ellers kan medføre så resultatet tæller for dansk

sf har faktisk tidligere

men i forhold til den internationale regulering

der giver mening nemlig at folketinget pålægger regeringen at arbejde for

elektronikprodukter der indeholder

for hvis vi kigger på hvordan eu reguleringen har fungeret ser

af lignende tilbøjeligheder så

gå ind og regulere hvert eneste enkelte stof

i særdeleshed har har undersøgt i danmark så jeg synes

med den anden del jeg skal ikke komme ind på

i storbritannien har man en kæmpe debat om

sig børnenattøj uden bromerede flammehæmmere fordi man har åbne gassteder

det viser hvilket omfang vi snakker om

ifølge miljøstyrelsen i svar

findes der cirka halvfjerds forskellige bromerede flammehæmmere

afdampe fra produktet når det er i brug

på pop konventionens sorte liste det beskidte dusin er altså nu udvidet til en og tyve stoffer

sandelig også at miljøstyrelsen og miljøministeriet vælger at følge op og at den danske miljøminister på den måde sætter sig i spidsen for det videre arbejde

i elektroniske produkter er forbudt men ikke generelt

spillet ind på den her bane hvis vi

eu lovgivning fn lovgivning

samme interesser

være som en prut i en spand vand det er

tanker om at man skal komme længere ad eu sporet det er jo ikke så lang tid siden man nede i

flammehæmmere klar så vi i virkeligheden kan melde ind i processen i

clausen minder os

en lidt mere udfoldet plan for

i forbindelse med nogle reach forhandlinger vi skal styrke vores position i forhold til andre eu lande vi skal kunne være mere konkrete i vores kritik det ved vi jo godt det kræver en indsats

nogle stoffer vi ønsker

det forbudt i eu altså sådan at vi melder ind til listen

deca bde og det samme skal vi selvfølgelig gøre i

skal have samme viden og

her

forestille sig ubehaget

barbermaskinen bryder i brand under brug og derfor er det

ganske betryggende at vores elektroniske apparater herunder barbermaskiner er beskyttet mod at der går ild i dem ved hjælp af flammehæmmende midler

er der al mulig grund til skepsis over for enhedslistens sikkert velmente forslag om

flammehæmmere og ftalater i

er ikke belæg for at begrænse alle flammehæmmere i elektronik allerede i dag er der forbud mod de mest problematiske

der findes lige nu ikke noget videnskabeligt belæg for yderligere tiltag endvidere bør eventuelle

tiltag finde sted i fælles eu regi og der er tiltag på vej

der er således ikke grund til at forsøge at løse et problem som måske slet ikke slet ikke er et problem for blot at øge risikoen ved brug af elektroniske hjælpemidler med de mange

det kan medføre det konservative

til beslutningsforslaget fra enhedslisten er der gjort opmærksom på at der er tale om en delvis

genfremsættelse af det der hed b en hundrede og sytten fra folketingsåret to tusind og seks

vil også gerne henvise til de bemærkninger som radikale venstre fremførte dengang dem kender herre per clausen og

udmærket men

beslutningsforslaget og den tankegang der ligger

vi gerne vil tage hensyn til de bemærkninger der er faldet fra en række af de partier

i debatten her i dag har sagt at

er det vigtige formål med forslaget og også grunden til at vi er positive over for

og konkret arbejder med hvordan man kan få flest mulige af de meget farlige og miljøskadelige stoffer og kemikalier som findes i vores miljø vores nære miljø og vores brugsgenstande og

på kortest mulig tid det er der jo ikke enkle svar på og det har debatten også vist men til gengæld synes vi at beslutningsforslaget lægger op til at man fastholder fokus på at det er noget vi hele tiden skal beskæftige os med

der vælger vi altså positivt at høre bemærkningerne fra en række partier herunder for den sags skyld også fra miljøministeren sådan at

bør der kunne findes en måde

i den forstand finder vi som sagt at beslutningsforslaget er positivt og vi går også ind i arbejdet i udvalget med henblik på

tage leegaards indlæg for det gjorde det klart for mig hvorfor jeg altid har foretrukket at bruge en skraber

løbe risikoen for at blive brændt af under barberingen

med risikoen for at overskægget ville bryde i brand og

så det bare indledningsvis være sagt sådan lidt spøgefuldt

skjul på at enhedslisten har den grundopfattelse at det med at lave nationale forbud når man ikke umiddelbart har mulighed for at komme igennem

har to meget positive effekter

første har det den positive effekt

set er vigtigt også når hensynet til eu’s indre marked kemikalieindustrien i europa og så videre fører til at det ellers ville gå ganske langsomt med at opnå et sådant forbud men det har også en anden effekt og den synes vi da også

i hvert fald i nogle tilfælde fremmer processerne i eu hvis kommissionen stilles over for det interessante valg mellem på den ene side at starte en sag mod danmark fordi vi forbyder bisfenol a i sutteflasker

det danske forbud men det eksisterer dog

også bemærket at regeringen forholdsvis frivilligt næsten frivilligt har bevæget sig videre ad den bane med

er meget stolt af så på nogle områder er regeringen rigtig stolt af at bruge den strategi som enhedslistens synes er en god strategi det synes jeg jo er

selvfølgelig ikke så glade for at den del af vores

handler om det nationale forbud jo ikke sådan har fået direkte opbakning fra så forfærdelig mange hvis jeg tolkede herre jørn dohrmann positivt kunne

så langt med jeg vil ikke give udtryk for noget direkte ønske om at dansk folkeparti og enhedslisten tilsammen skal have flertal i folketinget efter næste valg det kunne

når vi har

vigtig sag

tale om at bromerede flammehæmmere og ftalater frigives til indeklimaet når de elektroniske produkter er i brug

dramatisk som hvis der gik ild i ens overskæg men derfor kan det jo godt være alvorligt alligevel når mennesker bliver udsat for de her stoffer vi ved at der er tale om hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer som forstyrrer fostres udvikling og nedsætter fertiliteten og vi ved at ftalater er hormonforstyrrende vi ved også at når man snakker om flammehæmmere

er de meget vanskelige at nedbryde

de ophobes i fedtlaget hos de dyr der befinder sig i den øverste del af fødekæden

det gør sig også gældende at det især

meget udsatte for påvirkninger fra flammehæmmere da de tilbringer meget tid på gulvet

sådan at hvis man ser på hvor meget af de her stoffer

koncentrationen langt langt større

udvoksede mennesker og det hænger altså sammen med

på gulvet hvor det her koncentreres man har også diskuteret det i forhold til modermælk som er i søgelyset og hvor man har fundet bekymrende høje koncentrationer af flammehæmmere i mælken

er de farligste man kan sige at når man kigger lidt på hvad forskere

ikke den samme dokumentation for at de er farlige

må man sige at når nogen forsøger at beskrive det som om

graden af farlighed så foreligger der i hvert fald heller ikke nogen dokumentation

det var vel også en af begrundelserne for at fornuftige kræfter og så skal jeg ikke rode mere rundt i hvilke eu parlamentarikere der var fra

få flammehæmmere forbudt da rohs direktivet skulle genforhandles i juni to tusind og ti

at man kan sige at

man kan alliere sig med hvis det handler om at komme videre desværre blev forslaget nedstemt og de farlige stoffer er fortsat tilladte

så i den sammenhæng være opmærksom på at der faktisk er flere elektronikproducenter som bakker op om

store multinationale koncerner der støtter enhedslistens politik normalt gør mig rolig og tryg men

allerede er udviklet og de er bredt anvendt altså bare det at man ved at bruge nogle af miljømærkerne kan sikre sig mod bromerede flammehæmmere viser jo at der findes alternativer så

en frygtelig masse meget meget gode og vigtige og væsentlige produkter der vil forsvinde fra vores land hvis vi indførte et forbud desværre kan man sige

blev forbuddet altså ikke vedtaget og den chance man så her havde for at begrænse tilstedeværelsen af farlige kemiske stoffer i elektroniske produkter faldt så væk så forbrugere arbejdere og miljøet altså fortsat bliver udsat for de her farlige kemikalier der er også andre der har reageret der

bromerede flammehæmmere deres synspunkt har sådan set været lidt det samme som miljøministerens i dag nemlig at vi mangler data men til gengæld siger de at de data vi har indikerer at de her stoffer er meget farlige

set gerne lytte til forskere samtidig med at vi prioriterer hensynet til befolkningens sundhed især vores børns sundhed væsentlig højere end hensynet til eus

på den måde at der ikke er vægtige grunde til ikke at forbyde disse stoffer vi ved at de er farlige og at alternativer er udviklet så kan man sige at den diskussion der har været i dag

at der tilsyneladende er rimelig rimelig bred opbakning

indholdet i enhedslistens forslag den del af indholdet der handler om at vi skal have sat gang i noget aktivitet for at få fremmet et forbud mod de her

ved at fremme et samarbejde med andre lande som også

lægge et pres for at det kommer til at køre så kan vi jo godt have den opfattelse at den proces i eu formentlig ville blive fremmet ganske væsentligt hvis der kom et selvstændigt dansk initiativ det kan være at der også bliver brug for det i løbet af de næste par år

hvor danmark sammen med nogle andre lande for eksempel de nordiske lande

også i forhold til at lave nogle forbud der så er begrænset til en del af eu landene

hvert fald aktuel uenighed mellem enhedslisten og et flertal i folketinget om hvilke konkrete skridt vi skal tage på den

forhindre at vi i de kommende

få formuleret en politik der gør at danmark effektivt kan gå ind og arbejde for at vi får sikret et forbud mod de her farlige stoffer det medvirker vi gerne til i det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

i forlængelse af de forslag de to forslag om

til forskel fra de tidligere forslag

der selvfølgelig er flere fælles træk

da folketinget drøftede emnerne tilbage i to tusind og syv og to tusind og otte

enighed om at den eksisterende eu lovgivning for kemikalier også dækker nanomaterialer

for at understrege at myndighederne jo altså allerede nu kan skride ind

konkret nanostof udgør en risiko

samtidig også anerkende hele diskussionen om det her nanoområde for det er

lige præcis nanosølv ved vi allerede en del om vi ved for eksempel nu fra undersøgelser at nanosølv kun optages i ekstremt lille omfang gennem huden også i forhold til andre kemikalier som enhedslisten

sidste år i to tusind og ti greb ind over for et konkret nanosprayprodukt som havde vist akutte skader på mus men med nanosølv står vi altså ikke i en situation som ligner den vi stod i i forbindelse med nanosprayen fordi nanosølv

vist effekter på celleprøver i laboratoriet ved helt urealistisk høje koncentrationer så

med det her nanosølvområde har at gøre med et område med et stort miljøteknologisk potentiale fordi nanomaterialer helt generelt for eksempel

ikke bare skal fravælge nanoteknologien i blinde

er altså en risiko for at vi så fravælger nogle mulige gevinster for både miljø og sundhed når det så er sagt vil jeg også gerne understrege at jeg faktisk også mener at der generelt

om nanomaterialer vi skal blive ved med at skaffe mere viden om hvordan nanosølv

men der er ikke i dag grundlag for

gribe til forsigtighedsprincippet og bare helt forbyde produkterne

men der må jeg sige at nanomaterialer jo handles på et globalt marked

derfor mener jeg ikke at en national regulering vil være den mest hensigtsmæssige løsning hvis vi skal bruge forsigtighedsprincippet som som forslagsstillerne mener så kræver det jo altså at der foreligger en konkret risiko

så stor videnskabelig usikkerhed at der ikke er udsigt til at den her risiko vil blive afklaret inden for en rimelig tidshorisont der må jeg bare sige

ikke er tilfældet med nanosølv der er allerede stor aktivitet med at skaffe viden og vurdere nanosølv lige nu er man eksempelvis i sverige i gang med at vurdere nanosølv under biociddirektivet

indgår nanomaterialer jo også som en del af indsatsen i kemikaliehandlingsplanen og der er miljøstyrelsen lige nu ved at lægge sidste hånd på en rapport som opgør hvad vi ved om de mest udbredte nanomaterialer

også i den opgørelse

samtidig sige at danmark i øvrigt spiller en aktiv rolle

hvor vi bidrager til at få sat fælles retningslinjer op for hvordan man skal teste nanomaterialer for eventuelle effekter og vi ser

blot for at sige at arbejdes

på at få klarlagt eventuelle risici ved det her produkt som sagt er der enighed om at eus kemikalielovgivning

man kan måske spørge om der er behov for nogle justeringer sådan

nanomaterialer bliver bedre dækket

også positivt at eu landene og kommissionen har nedsat en særlig arbejdsgruppe der ser på hvordan nanomaterialer håndteres i den nye kemikalielovgivning det første eu forslag til en fælles nanodefinition har været i høring her i efteråret og endelig kan vi i løbet af i år se frem til kommissionens svar på en lang række spørgsmål som parlamentet stillede

forslag som det er lige nu og her

sige at det her område er reguleret af eus

der arbejder med det her så siger de at det nok er usandsynligt så man har altså ikke noget redskab til at vurdere risikoen og det er vel det som er hovedproblemet man kan muligvis beskylde mig for

to tusind og syv og to tusind og otte og jeg må bare sige at nanosølv jo er blandt de mest og bedst undersøgte nanomaterialer og at der altså er flere grundige oversigtsrapporter som samler

under min første tale at jeg er enig i at vi fortsat bør have fokus på om om nanosølv har nye ukendte virkninger men det er altså vigtigt at slå fast at lige præcis nanosølv

de mest undersøgte nanomaterialer

se nogle risici men tilbage står at når man diskuterer det her

at for nanosølvs vedkommende

for nu at gribe til forsigtighedsprincippet

nanospørgsmål meget alvorligt det var jo også baggrunden for at vi kunne sidde og blive fuldstændig enige under forhandlingerne om kemikaliehandlingsplanen

selvfølgelig sørge for at have den fornødne viden på det her område og og vi

nanosølv i flere produkter så derfor gælder det selvfølgelig om hele tiden at være optaget af at tilegne sig den fornødne viden

vi havde om det

har svært ved ligesom at finde en lang række andre argumenter end dem jeg havde under det forrige beslutningsforslag

herre per clausen og enhedslisten

og bekymre sig om befolkningens sundhed det er jo

beslutningsforslag og jeg synes at ministeren gjorde meget klart rede for hvad regeringen har gjort blandt andet omkring det her med nanosølv

det arbejde der foregår

at kortlægge farlige stoffer og få et grundlag som gør at

set over at herre per clausen havde noteret sig

udgangspunkt den samme intention nemlig at sikre at de her stoffer

når man kan dokumentere hvor farlige de er eller bliver udfaset ifølge de retningslinjer

det er vi men metoden til at at nå frem til målet er vi sådan set ikke enige om

som jeg sagde under det tidligere punkt ligesom alt

ting at vi bruger forsigtighedsprincippet og

det betyder simpelt hen

kommer videre med nogle af de ting som vi bruger i vores hverdag

indgår så hvad er

herre per clausen og enhedslisten gerne vil forbyde

stofferne men vil man også forbyde de ting som stofferne indgår i og som danner nogle redskaber som vi bruger i vores hverdag det det står ikke helt klart nu

blev det jo alligevel en lidt længere tale end jeg havde regnet med

det ikke er muligt at realisere det

at fordi nanoprodukter på en række områder er anderledes end

og det vil sige at hvis der er noget område

om at bruge forsigtighedsprincippet for at få

det jeg mente var det samme så mener jeg heller ikke at man som herre per clausen

give op på forhånd og sige det her ved vi ikke noget om så det undersøger vi ikke selvfølgelig skal vi blive ved med at finde nogle redskaber til at få analyseret de her ting og få kortlagt hvor problematiske de er

udfases og hvilke nogle nogle af de her ting der skal udfases så på den måde

jeg synes at det er en noget opgivende holdning herre per clausen

heller ikke finde ud af det så forbyder vi det bare fordi vi ikke gider at gøre noget ved det det er vi ikke enige i

her diskussion i folketinget det opgivende består vel i at man lader produkterne komme ind

gad undersøge

vesselbo om han ikke synes at det

det her i folketingssalen tre gange inden for de sidste tre år og ude i samfundet om jeg så må sige i endnu længere tid faktisk ikke har noget redskab

ud af hvor farlige de er man har ikke den videnskabelige dokumentation i det her tilfælde

få dem risikovurderet men når jeg

det er en opgivende holdning herre per clausen har er det

per clausen siger jamen det kan vi heller ikke finde ud af og det vil vi ikke gøre noget ved

skal vi bare forbyde det man skal da blive ved og det kan så godt være at det tager lang tid at finde ud af det her men først når man har fundet ud af hvor farligt det her

forslagsstillerne til dette beslutningsforslag har for hvilke effekter på miljø og sundhed nanomaterialer

minde om i det samme kemikalieforlig som folketingets øvrige partier det foreliggende forslag opfatter vi derfor som et ønske fra

om at den proces vi alle her i folketinget indgår i skal gå endnu stærkere jeg forstår sagtens utålmodigheden men vil dog understrege at det fortsat er socialdemokraternes ønske at folketinget også fremover vedtager en så restriktiv kemikaliepolitik som muligt i så bred enighed som muligt kemikalier forekommer overalt i det moderne samfund de indgår i mange forskellige produkter som ofte er med til at gøre hverdagen lettere desværre kan nogle af dem have en uønsket virkning

og derfor skal kemikalier altid bruges med omtanke og på baggrund af grundige risikovurderinger i kemikaliereguleringen

er ufarlige inden de kan anvendes dette princip er helt afgørende idet det sikrer at borgernes sundhed sættes først problemet er imidlertid at nanomaterialer ofte falder igennem

systemet og her vil den vægtbaserede mængde af nanomaterialer der markedsføres typisk være lavere end almindelige industrikemikalier og derfor er der behov for en revurdering af deklarations og klassifikationsgrænserne både nationalt og internationalt efterlyses der i stigende grad information om nanoteknologiers miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger

forskning i nogle enkelte partiklers effekter men vurderingen af risici forbundet med nanoteknologi vanskeliggøres blandt andet af at stoffer ændrer egenskaber når de optræder i nanostørrelse og dermed er den gængse viden om stofferne ikke tilstrækkelig nanoteknologi anvendes i kombination med andre teknologier og nanopartikler kan være designet til at ændre karakter alt efter det miljø de udsættes for og hvor de befinder sig i deres livscyklus i den kemikaliehandlingsplan alle partier i folketinget har tilsluttet sig udgør nanopartikler et af de særlige fokusområder og det er vi glade for som der direkte står i kemikaliehandlingsplanen

der endnu ikke er fuldt udviklet i forhold til

og danmark vil bidrage aktivt til dette arbejde indtil de nødvendige metoder og teknikker er udviklet må håndteringen af en eventuel risiko ved nanomaterialer basere sig så vidt muligt på resultaterne af mere afgrænsede undersøgelser og erfaringer socialdemokraterne er tilfredse med denne prioritering af nanomaterialer i planen men det er klart at det også forpligter regeringen som det fremgår af ministerens svar på mit spørgsmål to hundrede og tre og firs om risikoen ved nanosølv forventes der således to væsentlige undersøgelser af stoffet i år samtidig slår svaret fast at der ikke er den fornødne viden på nuværende tidspunkt til at afgøre om nanosølv kan udgøre en risiko for forbrugeren eller miljøet den første undersøgelse som svaret omhandler er en del af indsatsen under netop kemikaliehandlingsplanen og den forventes klar allerede i dette forår socialdemokraterne vil derfor afvente denne undersøgelse

det skal nævnes at det andet projekt er en igangværende eu biocidvurdering som undersøger nanosølv som bakteriedræbende bakteriedræbende middel og dette arbejde forstår jeg

forventes afsluttet sent i to tusind og elleve socialdemokraterne mener derfor at forslagsstillerne har en god pointe

mener vi at der er god grund til at skærpe indsatsen vi mener derfor at der er basis for at formulere en fælles beretning på baggrund af dette

vi ved at eu sådan set ikke ved hvordan man skal risikovurdere

begrænsede viden som vi har på nuværende tidspunkt

til at kunne løse problemstillingen i

det der kommer som er igangsat under den nationale kemikaliehandlingsplan

at det vil kunne skabe noget afklaring

vi alle sammen bliver lidt klogere i løbet af relativt kort tid

bud på hvordan man gennemfører

og så får vide at nej det er ikke her

fra det forslag vi arbejdede med

kan vi nemlig gå ind og dyrke relevansen

et konkret arbejde i gang netop nanosølv i danmark på baggrund af kemikaliehandlingsplanen synes jeg sådan set at det

afvente det resultat som jo altså åbenbart skal komme i løbet af relativt kort tid hvis hvis ministerens svar står til troende

er det inden for ganske få måneder kan jeg forstå at det her svar

det vil jo være et retningsgivende svar det antager

og så lad os tage det som udgangspunkt i forhold til til den videre indsats

i øvrigt kan tage at arbejde med de her forholdsvis farlige stoffer så er det i hvert fald en ret

opmærksomhed og vi er glade for at den bliver sat på dagsordenen vi har stor sympati for

bliver beskrevet vedrørende nanosølv her

at man bruger forsigtighedsprincippet men jeg kan jo igen konstatere at flertallet ligesom forsvinder hver gang socialdemokraterne står heroppe ønsker man ikke at der skal ske noget på det her område

med ganske ganske små skridt hvis man lytter rigtig efter det synes vi er lidt ærgerligt men jeg

vi ønsker simpelt hen at befolkningen kan være tryg ved at bruge de produkter der bliver sendt på markedet vi ønsker at man ligesom sætter fokus på om de her

kræftrelaterede på en eller anden måde om de er hormonforstyrrende eller om det er allergi

haft folketingets bevågenhed

der sker noget på det her område og der synes vi at der går for lang tid der er nogle der er for langsomme i det her system

vi gerne give større sikkerhed til borgerne men jeg kan så konstatere at det er det ikke alle

arbejde i udvalget for at lægge maksimalt pres på både regeringen og eu som jo er utrolig langsomme i det her man skal nogle gange

selvfølgelig ærgerligt at andre hellere vil holde hånden over eu og sige at de gør det rigtig godt når de

særlig godt så vi ser frem til udvalgsarbejdet og

udsættes for de her skrækkelige ting og og have den uvidenhed om

i forbindelse med kemikaliehandlingsplanen har været med til at sætte fokus på blandt andet det med kombinationseffekter og den slags ting vi gerne

ønsker undersøgt noget mere

til at man får taget hånd om det problem men

nanosølvet er i hvert fald ikke løst på nuværende tidspunkt så det skal vi arbejde målrettet videre med

en del af løsningen men jeg understreger med vilje et midlertidigt nationalt forbud

og ikke hos myndighederne

før vi i virkeligheden slipper det helt løs problemet på nanoområdet er jo at vores viden er uhyggelig

allerede har produceret produkterne

har tilstrækkelig viden om at de sikre at have på markedet og vi ved altså som sagt alt for lidt om nanosølv i dag

kigge med spænding på den undersøgelse

enhedslistens beslutningsforslag

en der sælger idrætstøj at det findes i rigtig meget

som løbesko løbestrømper og

dufte eller lugte som man ikke bryder sig specielt meget om det

ved at benytte sig af en vaskemaskine

har

undersøgelse og så ser

vi kan spille ind i forhold til eu tror vi

er folketing der kan stå sammen

midler implementeres på markedet omvendt skal man samtidig være åben hvis nye midler åbner mulighed for at implementere stoffer der åbenlyst påvirker omgivelserne mindre end de stoffer som så eventuelt erstattes

der har tidligere i folketinget været fokus på nanomaterialer og siden hen er et nanospraymiddel blevet fjernet fra markedet efter miljøstyrelsens anvisninger

i eu har der været fokus på midlerne på nanoområdet og der arbejdes på at afdække eventuelle risici ved anvendelse af nanosølv

i den forbindelse er det blevet påvist at huden har svært ved at absorbere stoffet

er det ikke lykkedes at påvise skadevirkninger ved brug af midlet

eftersom det er eu lovgivning der dækker området vil dansk enegang være uden betydning

kan forsigtighedsprincippet ikke tages i brug

lige nu arbejdes der i eu med et regelsæt som skal anvise hvordan nanosølv og andre nanomaterialer skal håndteres i forhold til en ny kemikalielovgivning så lige nu ser det konservative

nogen grund til at stramme yderligere op hvorfor vi afviser

opstår der en række problemstillinger eller dilemmaer kan man vel godt kalde det hvor man

ikke nødvendigvis kan behandle et givet problemfelt på samme måde som man kan med med dem man sammenligner med altså

er vi i den situation at

man nu skal kalde det som man har for en række kemiske stoffer og farlige stoffer i vores

grundene til at diskussionen også kan blive en

at man så at sige ikke netop kan passe den ind i nogen af de systemer vi normalt bedømmer produkter ud fra det gør også at man i den her diskussion måske i virkeligheden kan få en

forslag af den her karakter når det handler om stoffer af den her karakter ikke desto mindre hører jeg i al fald at man i debatten hele vejen rundt har sagt at man jo ikke

tilgang der har været og de undersøgelser

på området indikerer at her er noget der er stærkt problematisk jeg tror at alle ligesom siger at det er det muligvis

derfor heller ikke så underligt synes vi at man fra enhedslistens side har den opfattelse at man kan forsøge

gjort med det beslutningsforslag her det er vi sådan set i bund og grund

begrænsede

der har beskæftiget sig med eventuelle skadevirkninger blandt andet partiklerne

en indikation af at der er tale om stoffer som kan være stærkt problematiske over for levende organismer så må man

forholde sig til om man under en form så kan sikre

der har vi også den opfattelse at det har vi dog forsøgt at adressere i den nationale kemikaliehandlingsplan

som aftalt skal ligge her i foråret som vil kunne fortælle noget om hvordan man i

fald kommer videre det er en ting som vi synes man skal afvente før man endelig forholder sig til beslutningsforslaget som det ligger her vi synes måske også nok at man yderligere

beslutter sig for at anvende forsigtighedsprincippet og gennemfører et forbud som vi kan have stor

også det mener vi der er er grund til at man i udvalgsarbejdet beskæftiger sig med men hvis man i øvrigt kigger på nogle af de ting og nogle af de andre ting som

vil vi formodentlig også i løbet af en måned eller to kunne være klar til

man skal anvende forsigtighedsprincippet i en sag som den her med et stof som

positive over for at det her er en fremgangsmåde

det her forslag jo tager afsæt i et forsøg på at rejse diskussionen om nanoprodukter som vi har arbejdet med i flere omgange det er også rigtigt at vi den her gang har valgt nanosølv vel vidende at det var et af de produkter man vidste

jeg synes at diskussionen om nanoprodukter i hvert fald tidligere her i folketingssalen tit endt med at gå fuldstændig i opløsning fordi ingen overhovedet tilsyneladende

måske inklusive forslagsstilleren selv

er et forsøg på at indføre et

forbud mod nanosølv i forbrugerprodukter indtil de mulige sundheds og miljøskadelige effekter er undersøgt til bunds

så svært at svare på det spørgsmål der blev stillet

vesselbo om hvad man skulle gøre som alternativ til at bruge nanosølv i forbrugerprodukter

hvor vigtigt og betydningsfuldt

produkt der gør at man kan blive fri for at vaske sit tøj det er for nogle af os

bliver tilsat en lang række forbrugsprodukter som sportstøj sokker og køleskabe ja sågar ammebh’er

det anvendt i der må man nok stille sig selv det spørgsmål om

vis risiko forbundet med at

formålet er jo så det ganske banale at man vil undgå lugten af sved og sure tæer eller en bakterievækst i det hele taget det man så til gengæld godt ved når man snakker om nanosølv er at sølv

der ikke er på nanoform også selv om det da er rigtigt at vi ikke ved så forfærdelig meget om nanosølv vi ved ikke præcis hvordan det påvirker den menneskelige organisme vi kender ikke den præcise eksponering for vi ved ikke hvor meget der frigives

og vi ved heller ikke hvordan det præcis opfører sig ude i miljøet når det bliver vasket ud af produkterne men der er jo og har været forskere i både danmark og andre steder som har undersøgt nogle ting

fra tøj når det bliver anvendt at nanosølv kan optages gennem huden

hvilket vil sige at det skader cellernes dna hvilket kan få meget alvorlige konsekvenser hos mus har nanosølv haft alvorlige reproduktionsskadelige effekter

vi ved at nanosølv vaskes ud af produkter når de for eksempel vaskes i vaskemaskinen og vi ved at det ender i vandmiljøet hvor hvor det stadig har en meget meget negativ effekt på vandlevende organismer og derfor har alvorlige miljømæssige konsekvenser

gøre med et stof som er giftigt som vi ikke ved hvordan påvirker os mennesker

vi ved også fra de danske forskere som arbejder med det her at man fra eu’s side ikke ved hvordan man skal risikovurdere nanomaterialer altså man ved ikke hvordan man skal risikovurdere nanomaterialer det er også derfor den her sag er helt anderledes end de andre forslag vi diskuterer om

det grundlæggende anderledes vores problem er bare

hvordan den anderledeshed virker

derfor er der selvfølgelig også et stort udredningsarbejde i gang på det her område og indtil nu så vidt jeg har forstået men jeg kan blive klogere når der kommer en færdig rapport her i foråret så er hovedsynspunktet nok at man ikke kan anvende de metoder som man anvender ved almindelige

set at det er uansvarligt at vi ikke sikrer befolkningen den nødvendige beskyttelse og som et minimum sørger for at vi har en helt grundlæggende viden på plads om de her stoffer før det tillades at de tilsættes alle mulige

nytteværdi godt diskutere om der ikke er tale om

jo fordi nanosølv er nyttig i en række medicinske produkter for eksempel til at få besværlige sår til at hele

bliver resistente over for nanosølv vil det miste sin anvendelighed i hospitalsverdenen hvor altså ingen behøver

i tvivl om at nanosølv er et vigtigt og godt produkt

der skal anvendes spørgsmålet er hvordan

det er vores opfattelse at hvis de miljø og sundhedsmæssige effekter af et kemikalie ikke er undersøgt til bunds

det slet ikke markedsføres det gælder i særlig grad for nanomaterialer da de opfører sig

og det hjælper ikke noget at sige at den er dækket af

hvis de metoder man skal bruge ikke virker antallet af forbrugerprodukter der indeholder nanomaterialer er i eksplosiv vækst

at man generelt burde anvende forsigtighedsprincippet på det her felt

det som europa kommissionen selv skriver skal man opfylde tre betingelser

en potentiel negativ effekt

på den litteratur der findes på området

konkluderet at det ikke er muligt

gennemføre en risikovurdering

overens med det beskyttelsesniveau der vurderes at være acceptabelt

inden for eu rettens bestemmelser at bruge forsigtighedsprincippet i den her sag vi har også bemærket at lige præcis eu retten ikke er blevet

sag så det er nok udtryk for at man anerkender at det kunne man godt hvis man ville det er så vores udgangspunkt for

det her beslutningsforslag

godt på baggrund af den debat der har været i dag

med på at afvente at der kommer den rapport som miljøministeren nævnte det er fornuftigt

den ville foreligge inden det her beslutningsforslag blev behandlet selvfølgelig med den risiko at den viden vi så

vi så have levet med vi har en klar opfattelse af at det vil forholde sig anderledes men det må tiden jo vise

diskuterer hvad vi skal gøre i forlængelse af at vi så får noget mere viden både i forhold til at sikre os at vi faktisk

se om forsigtighedsprincippet skal tages i anvendelse

under nogle af de tidligere debatter

det er ærgerligt at dansk folkepartis principfasthed synes at vokse omvendt proportionalt med socialdemokraternes

ønsket om at kaste sig ind i at være meget håndfast og beslutsom fra herre

desværre tit er større når flertallet ikke lige

få landet den her sag på en fornuftig måde

kan få afprøvet om vi også kan anvende forsigtighedsprincippet når det

få afklaret at vi faktisk i løbet af relativt kort tid

besiddelse af nogle redskaber der gør at vi også kan gennemføre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

onsdag den anden marts to tusind og elleve klokken tretten